der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tolv af liselott blixt jane heitmann may britt kattrup

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v elleve af stine brix

yildiz akdogan

marlene borst hansen og trine torp

nummer v tretten af karina adsbøl flemming møller

mortensen jane heitmann

pernille schnoor

der er der behov for at finde løsninger men der er et andet element i lovforslaget som er underbelyst og som vi synes at vi er nødt til at have en afklaring af også med en afstemning her i forbindelse med tredjebehandlingen nemlig

berører den reelle pensionsalder for en

der er egentlig udbredt enighed om at der har vi gjort nok at der skal der ikke ske mere men for nogle vil der altså være en reel forhøjelse af

deres pensionsalder med det lovforslag der ligger her det drejer sig om muligheden for en selvvalgt

delpension en mere glidende overgang fra arbejdsmarkedet og ud af det hvor man i dag fem år før folkepensionsalderen har mulighed for at begynde at trække på sin

med med hårde job og en eller anden grad af nedslidthed

en mere værdig selvvalgt og glidende overgang fra arbejdsmarkedet til pensionen

var der seksogtyvetusind personer der benyttede sig af den mulighed tres til en og tres årige på det tidspunkt og næsten fireogtyvetusind af dem var altså folk der var ufaglærte faglærte eller som havde en professionsuddannelse målrettet typisk den offentlige sektor sosu assistenter pædagoger lærere og andre det er altså dem som man nu

vi tager ud af lovforslaget så regeringen kan stemme sin aftale igennem om ændringerne

men det element der handler om at lave en reel forhøjelse af pensionsalderen for nogle nedslidte grupper der har en værdig afgang fra arbejdsmarkedet her synes vi at vi skal tage ud

støtte det men ikke mindst dansk folkeparti

ændre på lovforslaget og gøre det mere rimeligt for nogle for nogle udsatte

stillet

da det ikke er tilfældet er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet og vi går til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

sikkerhedsinitiativ og det er naturligt at danmark fortsat skal bidrage aktivt i den nye mission mod terrorisme til søs på topmødet i warszawa i juli to tusind og seksten blev natos medlemslande enige om at omdefinere

at være en maritim sikkerhedsopgave som ikke er dækket af pagtens artikel femte den nye indsats kom til at hedde operation

guardian som officielt blev indledt i november samme år hvorved

active endeavour sluttede den nye operation har et bredere sigte idet den skal sikre den frie sejlads i middelhavet håndhæve forbuddet mod transport af forskellig art bekæmpe udbredelsen af masseødelæggelsesvåben og beskytte den sårbare infrastruktur som som eksempelvis havne det forudsætter ligeledes den tidligere missions tre hovedområder vi står fortsat med mange udfordringer i middelhavet og

guardian en konstruktiv videreførelse af den tidligere

vi kan have stor tillid til at vores militære bidrag og mandskab er i stand til at yde den bedst mulige indsats inden for

missionens rammer ganske som de tidligere bidrag til at overvåge situationen og trusselsniveauet i selve middelhavet

fes vurdering for at der ikke eksisterer nogen særlig trussel mod danske fartøjer og mandskab i middelhavet

generelt eksisterer en mild trussel overalt i området til gengæld er risikoen for cyberkriminalitet stor ministeren har redegjort detaljeret for hvilke fartøjer der skal bruges til opgaven og jeg skal ikke stå her og kommentere det yderligere bortset fra at det eksisterende bidrag kan øges efter en folketingsbeslutning således at indsatsen afpasses

til de konkrete opgaver det er afgørende for europas sikkerhed at der på folkerettens grund er et tilsvarende og effektivt værn i middelhavet hvor konfliktniveauet på landjorden kan være højt om end det ikke afspejles så meget af aktiviteterne til søs socialdemokratiet mener at en fortsat dansk indsats er fornuftig og nødvendig og at udenrigsministerens forslag derfor er acceptabelt på den baggrund

terror i middelhavet det er selvfølgelig en opgave som dansk folkeparti mener er vigtig og eftersom vi har kapaciteten og evnen og muligheden

det danske bidrag så dansk folkeparti støtter

et nu har den så et nyt navn men men strategien er lidt den samme nemlig at vi skal have en tilstedeværelse som gør at vi kan sikre en

i en del af europa som godt kunne trænge til mere stabilitet og samtidig

vi får et antiterrorberedskab sådan at vi kan beskytte vores allierede mod eventuelle angreb det er

at vi bliver sat i så høj kurs at vi også kan bruges på den måde som det nu

forliget eller aftalen her forventede jeg at man

på

jeg ser det da mere som en slags forsøg på at skræmme flygtninge væk fra europa end jeg ser det som noget som helst andet

en udfordring vi har ikke nogen illusion om at det støtteskib eller

indebærer opretholdelse af natos maritime situations og trusselsbillede bekæmpelse af maritim terror og regional kapacitetsopbygning

meget vidtgående mandat til indsættelse af både

helikopter samt politi og specialstyrker i middelhavet efter beslutning fra nato det fremgår endog at der vil være mulighed for indsættelse i andre landes territorialområde uden tilslutning fra dem sådan læser jeg i hvert fald beslutningsforslaget hvis blot der foreligger en nato beslutning herom det er selvfølgelig en ret vidtgående ting hvis det er tilfældet det vil

forsvarsministeren be eller

på talerstolen her i dag eller i udvalgsbehandlingen da det jo er noget

man kunne frygte at nato kunne finde på at gøre om det skulle være i libyen i syrien eller i libanon hvis landet destabiliseres yderligere som det desværre ser ud til lige nu

på grund af initiativer fra saudi arabien usa og israel ser man på nyere dansk udenrigspolitik må man sige at sporene skræmmer

nato kan finde på at beslutte som vi eksempelvis så det da nato besluttede at bryde fn mandatet i libyen med det nuværende

til følge helt konkret må jeg sige at vi derudover også har en bekymring for hvordan den her nato mission kommer til

håndtere mødet med nødstedte mennesker på flugt det er noget som beslutningsforslaget fra regeringen slet ikke forholder sig til

sker der det at man møder nødstedte

et spørgsmål om om man skal ilandsætte de her opsamlede nødstedte personer som eventuelt søger asyl om de skal sendes tilbage til måske tyrkiet eller libyen hvis eu på et tidspunkt skulle begynde at anse libyen som et sikkert tredjeland jeg mener at det er et helt afgørende spørgsmål ikke mindst når man ser på hvad natos

operation sea guardian skal samarbejde med af missioner i området og det mener jeg der bør være en fuldstændig klarhed over danske statsskibe herunder krigsskibe hører jo under dansk jurisdiktion hvorfor det bør være dansk lov

at opsamlede nødstedte personer som anmoder om asyl får deres sag behandlet ordentligt og ikke ilandsættes i hverken tyrkiet eller andre lande før de har fået en ordentlig

om eksempelvis tyrkiet som er et land der ikke fuldt ud har ratificeret flygtningekonventionen og hvor der sker en voldsom undertrykkelse fra den tyrkiske præsident erdogan i konklusionerne fra topmødet fra blandt andet natos forsvarsministre

i warszawa den ottende ni juli to tusind og seksten fremgår det

operation sea guardian skal foregå et tæt samarbejde med

andet frontex og at operation sea guardian skal

eus operation sophia

det her kan give anledning til bekymring både i forhold til ovennævnte problematik

hvad man gør med med personer man samler op som er nødstedte og som søger asyl om man kan finde på at

dem tilbage eller de vil få en en behandling

er under helt konkret anklage for

være skyld i at der er flere mennesker der dør i middelhavet det er en tværpolitisk rapport som er kommet fra det britiske house

konkluderer at operation sophias politik med at ødelægge både brugt i forbindelse med

man anbefaler i den her rapport er at man i stedet for fokuserer på at indsætte ikkemilitære skibe for at imødegå den situation som jo er dybt tragisk at alene i

er der på nuværende tidspunkt mere end to tusind otte hundrede

i forsøget på at komme til europa det er

situation som jeg mener vi bør have fokus på

modvirke og hvor vi ikke løser

med militære skibe men bør løse den med ikkemilitære

i stedet for det er forslaget fra enhedslisten til hvad vi alternativt kunne gøre i stedet for at lægge vores æg i i natos

udelukkende ses i en nato sammenhæng danmark har altid stået bag og har været med til at træffe beslutningerne i nato danmark har tidligere i mange år bidraget til den maritime sikkerhed i både

gennem natos maritime antiterroroperation regeringens udspil til det kommende forsvarsforlig bygger stort set udelukkende på natos styrkemål til danmark og det skal den endelige aftale selvfølgelig også afspejle

selv i den forgangne uge været på besøg i natos hovedkvarter for transformation i norfolk i usa og

haft mulighed for at mødes med den øverste ledelse og jeg skulle hilse både udenrigsministeren og

forsvarsministeren og regeringen i det hele taget og takke for

store engagement i nato og seriøse håndtering af natos styrkemål til danmark der netop er fremkommet på baggrund af planlægning og koordinering i hovedkvarteret i norfolk

med ledende repræsentanter for den

flåde der i meget begejstrede vendinger omtalte det danske bidrag i form af fregatten peter willemoes der tidligere i år sejlede med en amerikansk hangarskibsgruppe i middelhavet for danmarks

sikkerhed er det jo absolut afgørende at der er opbakning fra alle vores allierede også på den anden side af atlanten og liberal alliance støtter selvfølgelig

både nu før og og efter og i den her sammenhæng

bidrag til at opretholde sikkerheden

operation i middelhavet nu kommer der så en anden operation

og da det ikke stod rigtig klart tænkte jeg at så må jeg gå ind på

danmarks faste repræsentation ved nato og se og der står meget tydeligt

at det måske er under håndhævelse af forbud mod transport af specifikke personer men hvad er specifikke personer her er det bare migranter og flygtninge

så fra vores side må vi bare sige at vi synes det er meget meget uklart hvad det er det her fartøj skal og hvad vi skal med den her operation og derfor kan vi

den har to formål det ene er at vedligeholde og opbygge

trusselsbilledet i middelhavet og så også at bekæmpe maritim terror i middelhavet det andet

af et bidrag vi allerede giver i dag

det giver meget god mening at vi fortsætter med at være der en af grundene til at

lavintensivt i området i øjeblikket

at vi har foretaget den her kapacitetsopbygning og at vi er til stede i området det giver god mening at

taget er afgørende for det radikale venstre at at eventuelle flygtninge som vil blive

bliver behandlet i overensstemmelse med danske asylregler

det radikale venstres opfattelse at hvis et dansk skib i middelhavet i forbindelse med den her operation samler nødstedte flygtninge op så skal de behandles efter dansk lovgivning er det det radikale venstres opfattelse og vil det radikale venstre sørge for at det bliver klargjort mellem første og anden behandling

ikke klare regler for hvad man skal gøre hvis man som et dansk

krigsskib eller statsskib finder en nødstedt person i middelhavet og får den her person om bord om den person så skal have sin mulige asylbehandlingssag behandlet efter danske regler eller kan sættes i land eksempelvis i tyrkiet og det er jo det som

al stilfærdighed fra enhedslistens side spørger

er ikke klare så hvis man bakker op om det her forslag

hvis nogen kan det må det være ministeren som har ansvaret for fartøjet og ved præcis hvor det skal være og hvornår det sejler hvor men jeg tror ikke der er nogen af de ærede medlemmer af folketinget der

den beslutning er jo den danske regering og det danske folketing og der har vi indtil nu en situation hvor det er fuldstændig uklart hvad man skal gøre med nødstedte personer som man tager op

ikke klare retningslinjer for og derfor

bare at når man fra det radikale venstres side

det ikke for meget forlangt at man så har en klar holdning til

bør gøre med nødstedte personer da vi jo ved

sig af så de ikke drukner hvilket juridisk rum man går ind i afhænger mig bekendt af hvor man befinder sig

enkelte flygtning har

det er at behandle dem som asylsøgere efter danske regler

i forhandlingerne i stedet for bare at sige jamen det støtter

kan ikke bare sige at der altid gælder ét regelsæt og én procedure fuldstændig uafhængigt af hvor man befinder sig og hvordan og derfor er der

jo tyder på at det har mere med flygtninge at gøre end regeringen vil være ved der er en meget meget lav militær trussel i området så

det er jo derfor man skal fortsætte med arbejdet

at også radikale venstre som normalt vil være med til at snakke om flygtninges betingelser

er det ganske uforståeligt at i vil være med til at

af europa og det mener vi at danmark skal bakke op

klart at der kan blive nogle diskussioner som

om flygtninge det er klart at det kan blive en udfordring

kan komme til at stå over for og derfor skal vi da have de her ting afklaret som der har været spurgt om

at varetage sikkerheden også i i

vil jeg godt spørge herre holger k nielsen med udgangspunkt i det

at hvis det skib på et tidspunkt vi vurdere hvor realistisk det er

med danske regler er det afgørende for sf i forhold til afstemningen ved

og hvis der er meget uklarhed så må så

første og andenbehandlingen vi tillægger det vægt

for os er det her som jeg også sagde en del

af natos almindelige opgaver og jeg tror man skal passe på med ikke at blande andre diskussioner

er middelhavet og der er jo heller ikke så meget teori om at der er flygtninge i middelhavet

en af to ting man kan lukke øjnene for at der er nogle flygtninge der er i havsnød og lade være med at redde

en afklaring om hvad man gør med eventuelt nødstedte personer som man tager om bord på det danske skib og om de kan søge

det står ikke rigtig i regeringens beslutningsforslag men det står som herre rasmus nordqvist var inde på

af den her operation fra natos side som danmark skal deltage i går ud på at samarbejde med frontex og eus

og grækenland som jo har fokus på flygtninge og migranter som der jo befinder sig tusindvis af i i middelhavet

bare understrege at det er en vigtig og aktuel problematik og jeg er glad for at sf vil have en afklaring inden den endelige

som en del af natos kollektive forsvar og da vi er tilhængere af nato synes

den del af det kollektive forsvar

mange forskellige ting som vi så bagefter

op også med sfs hjælp jeg tænker på tolke jeg tænker på krigsfanger jeg tænker på alle mulige andre ting

og den anden slags regler så er det vel en pligt

at overveje hvad der kan ske i den her situation uanset om det er nato der står for det måske endda især fordi det er nato der står for

vi skal blande det hele sammen og så tage et totalt overblik over hvad der kan ske det er da rettidig omhu det er da for sent at gøre det når man står dernede og

at vi alle sammen er kritiske og så sørger for at få stillet

enkelte ting ind som selvfølgelig kan gøre at

nogle flåder og daske rundt der skal da være en forklaring

som udgangspunkt som sagt kan

at bidrage med selvfølgelig kan man diskutere hvor

behov der er for krigsskibe i middelhavet men det er dog rimeligt nok at nato har en vis

tilstedeværelse og hvis det så kræver eller i hvert fald kan blive hjulpet af at danmark er til stede dernede med nogle af vores skibe

hverken ordføreren eller jeg er jo nye i den debat om at vi sender folk uden for landets grænser og at der så kan opstå ret alvorlige problemer også med

og jeg forstår ikke helt hvorfor enhedslisten lægger så stor vægt på det at det nødvendigvis skal foregå efter danske regler

trade center i to tusind og et på nato topmødet sidste år blev det besluttet at operation active endeavour skulle erstattes af en ny maritim sikkerhedsoperation ved navn

guardian vil som udgangspunkt udføre de samme opgaver som natos tidligere maritime operation i middelhavet i lyset af det skærpede sikkerhedsbillede i middelhavet i middelhavet rummer operation sea guardian mulighed for at udvide opgavevaretagelsen til for eksempel eskorte af civile skibe hvis der viser sig et behov derfor dertil kommer at mandatet for den hidtidige operation active endeavour byggede på natos artikel fem musketereden i kølvandet på ellevte september to tusind og et dette mandat skønnes ikke længere tidssvarende regeringen finder at det er i danmarks klare interesse at være med til at styrke

den maritime sikkerhed i middelhavet ved at udvise parathed til at bidrage til

vi fortsat bidrager til at sikre at trusler fra middelhavsområdet ikke spreder sig til resten af europa

danmark samtidig understreger vi igen

guardian med det skibsbidrag

hvis der måtte blive behov for at fregatgruppen indsættes i

på sigt kan det også vise sig relevant med andre danske bidrag i så fald vil udsendelsen ske efter inddragelse af

det udenrigspolitiske nævn eller om nødvendigt ved forelæggelse for folketinget

konventionelt militært men at der stadig er lommer

krigere er forsvundet fra jordens overflade

ikke alle sammen nogle er flygtet ud i ørkenen andre gemmer sig i bymæssig bebyggelse og derfor er der behov for at det arbejde der er sat i gang for at bekæmpe isil bliver gjort færdigt dagens folketingsbeslutning forslaget skal ses i det lys og når socialdemokratiet støtter at yderligere militære bidrag stilles til rådighed for kampen mod isil

for det første at sikre mod at isil vender tilbage til befriede områder for det andet

stække isil så meget at mulighederne for at planlægge og udføre terrorangreb ikke bare i irak og syrien og regionen men også i europa og danmark reduceres og så selvfølgelig det helt fundamentale ønske

som kampen har stået om fra starten nemlig at udslette den totalitære ideologi som isil står for og som fuldt ud tåler sammenligning med de andre store totalitære ideologier fascisme nazisme og kommunisme

skandaler

problemer senest er det jo kommet frem at danske

mishandle slå stene en fange de havde taget

danske styrker ikke havde mulighed for at gribe ind

er en tilfredsstillende situation er det virkelig fornuftigt at bakke op og give militær støtte til en irakisk

som tydeligvis begår krigsforbrydelser uden at man er i stand til at stoppe dem

kan vi vinde en fred i irak kan vi undgå ekstremisme og

krigsforbrydelser og undertrykkelse og sekterisk vold mod ikke mindst den sunnimuslimske og den kurdiske del af

diskuteret fra starten altså første gang for tre år siden da man sendte de her soldater af sted havde man

det her med at engagere sig i en kamp mod nogle som isil er så vigtigt at man bliver nødt til at gøre det også selv om der vil opstå en række besværlige spørgsmål de besværlige spørgsmål må så selvfølgelig

begge dele skal bruges i kampen mod islamisk stat dansk folkeparti vil meget gerne støtte bekæmpelsen af islamisk stat som er et onde

hvis det ikke bekæmpes også udgør en trussel imod danmark vi håber at vi er i den sidste fase i nedkæmpelsen af islamisk stat

vi er på nogle punkter bekymrede over at så stor en andel af det danske forsvar engageres i internationale missioner vi mener at det er væsentligt at vi bidrager til kampen

terrorisme men vi mener også at det er vigtigt at signalere til

dem der sender os anmodninger og det er jo amerikanerne at der også er andre der bør bidrage

synes at det slider ganske hårdt på

hæren at have så mange udsendt i lang tid så vi håber at dette er det sidste beslutningsforslag der har med bekæmpelsen af islamisk stat i

irak at gøre hvor vi skal sende folk af sted

mener vi det er væsentligt at regeringen signalerer at der også er andre der kan yde bidrag i den her sammenhæng så vores

styrker ikke slides for voldsomt men som sagt

og derfor er vi også fra venstres side

hedder at vi skal bekæmpe islamisk stat sådan at de

i forhold til den regionale stabilitet i

mine kollegaer har været inde på tidligere

har vi jo heldigvis offensivt militært nedkæmpet islamisk stat i både irak og syrien sådan at de er en meget meget

nu er det vigtigt at vi så at sige gør arbejdet færdigt militært og derfor bakker

er kommet om om vi kan sende et såkaldt

bevogtning af al asad basen og

isoleret vi skal se det i et større billede et større billede der simpelt hen handler om at nu skal vi sørge for at få genopbygget irak og syrien syrien er en sværere opgave

er vist meget meget nemt sagt og

vi har allerede fra den danske side et kæmpestort humanitært program men ud over det

har man også igangsat et kæmpestort kapacitetsopbygningsprogram sådan at vi forhåbentlig kan sørge for at irak går imod bedre tider og mere stabile tider for det er jo også forudsætningen for

hvert fald et stort flertal herinde ønsker nemlig at

så kan nå det her hvis ikke vi får sikret stabilitet hvis ikke vi får sørget for freden

sørget for at få genopbygget landet

sende flygtninge tilbage og derfor hvis man ønsker at sende flygtninge tilbage så hurtigt som overhovedet muligt er

også vigtigt at vi får håndteret de her tre ting så derfor set i lyset af

i irak og i syrien militært har der jo

den danske militære indsats startede der har gået på at vi har haft problemer med sekterisk vold og undertrykkelse begået af den irakiske regering

være en stor ekspert i situationen i syrien og irak for at se at en af grundene til

kunnet vokse frem blandt andet har været den her sekteriske vold og undertrykkelse tidligere hvis vi skal undgå ekstremisme og kaos i fremtiden

det afgørende at at den her vold stopper

så diskussionen for tre år siden siden da har der jo så været en lang række eksempler på at den er fortsat hvis vi bare tager hvad de danske soldater

jo en situation hvor man selv med egne øjne har bevidnet en krigsforbrydelse foregå med mishandling af en fange vi har også kunnet

udtale at den dansk trænede sunnimuslimske ali al furat brigade ikke får udbetalt løn af den irakiske regering altså tror venstre reelt på at den irakiske regering ønsker en inkludering

ikke ikke fremhæver

problemet med den sekteriske vold og undertrykkelse fra den irakiske regering fordi det jo også

bare godt tænke mig at høre fra fra venstres ordfører mener man ikke at det er et problem og hvis man mener er et problem tror man så reelt på

intentioner der er for at prøve at holde sammen på landet men også i det konkrete arbejde vi lægger både i

grupperinger der er i irak men som jeg prøvede at starte med at sige er

og næsten nedkæmpet i syrien

altså fokus fra danmarks side burde være på

behov for genopbygning

behov for en inkluderende fredsproces i syrien

det vi skal satse på jeg må faktisk sige

regeringen i det her beslutningsforslag ikke en eneste gang forholder sig til at den irakiske regering som vi nu igennem tre år har ydet militær bistand gang på gang er under voldsomme anklager for brud på menneskerettighederne og krigens love vi kan ikke vinde freden i irak hvis vi fortsætter den militære støtte

strømmer det jo ind med rapporter om overgreb begået af irakiske regeringsstyrker og tilknyttede militser

at danske soldater har måttet se magtesløse til mens en irakisk enhed som danmark samarbejder med har kastet sten nikket skaller og givet stød

uden at de danske soldater

med overgreb begået af de irakiske styrker er åbenbart så store

farligt for danske soldater hvis de brugte deres handlepligt og forsøgte at forhindre krigsforbrydelserne altså ærlig talt det er da en fuldstændig urimelig situation at sætte de danske

man kan byde de danske soldater ligeledes har man kunnet læse at den dansktrænede

udbetalt deres løn fra den shiamuslimsk dominerede regering i bagdad og det spørgsmål som jo melder sig

er et rent show der skal vise goodwill over for blandt andet det danske folketing men så dække over en fortsat sekterisk politik som vi

inden for ganske få år igen kan være en ny konflikt

borgerkrig i irak det peger de spændinger som vi ser på både i de sunnimuslimske områder men også i det nordlige irak mellem kurderne og den irakiske hær her har konkret været kampe mellem den irakiske hær og den kurdiske peshmergamilits begge enheder som danmark er allieret med som en del af koalitionen

og det viser desværre hvor sekterisk politikken

fra regeringen i bagdad er muligheden for fred og stabilitet i irak afhænger af om vi formår

at yderligere militær støtte til en åbenlys sekterisk regering

en forøgelse af danmarks militære tilstedeværelse risikerer derimod at fungere som en legitimering af de overgreb som den irakiske regering ser totalt igennem fingre med ser vi på syrien er det afgørende spørgsmål jo ikke hvornår is er endeligt bekæmpet det afgørende spørgsmål

der skal ske bagefter skal det være prodemokratiske kræfter fra sdf alliancen der samler en mangfoldighed af etniske og religiøse grupper og kontrollerer et område på størrelse med belgien med flere millioner indbyggere der kommer til at tegne fremtidens syrien eller skal det være ekstremistiske ekstremistiske jihadgrupper som støttes af tyrkiet og saudi

som kontrollerer områderne og nord for aleppo der skal have lov at sætte sig på magten eller skal det være assadregimet der med støtte fra iran og rusland kan få lov at fortsætte sit brutale diktatur med hundredtusinder af civile drab på samvittigheden det spørgsmål forholder regeringen sig ikke til og man kan ikke agere i syrien uden at forholde sig til det spørgsmål det helt afgørende for os i enhedslisten er at man støtter de prodemokratiske kræfter at man arbejder for at de inkluderes i fredsprocessen så de ikke bliver løbet over ende af assadregimet at man hjælper dem med at genopbygge raqqa og andre ødelagte byer i de befriede områder så flygtningene kan begynde at vende tilbage

til de millioner af udsatte civile der ikke kan få

som de har behov for fordi assadregimet og den tyrkiske regering modarbejder de prodemokratiske kræfter de her forslag

hvem er det der kommer til at overtage de områder som danske soldater befrier

områderne og dermed fortsætte den brutale undertrykkelse som på ingen måde er acceptabel men som foregår for øjnene af os i syrien enhedslisten kan på den baggrund ikke støtte

lejlighed til at overvære et indlæg fra den amerikanske præsidents

specielle udsending til koalitionen i den globale kamp mod isil indlægget styrkede i den grad min opfattelse af at vi står midt i en meget afgørende tid i kampen mod isil uge for uge trænges terrorbevægelsen tilbage overalt og det kan vi blandt andet takke de danske soldater og deres store indsats for den irakiske regering erklærede

opgaven er overstået af den grund det er netop nu at vi skal fastholde det momentum danske soldater har været med til at skabe og vi skal understøtte de irakiske styrker og resten af koalitionen så vi sammen kan få nedkæmpet isil en gang for alle resterne af terrororganisationen vil uden tvivl forsøge at genvinde det tabte område i de kommende måneder og år og det er blandt andet det den øgede danske indsats skal være med til at forhindre i liberal alliance støtter støtter vi selvfølgelig fuldt helt og fast op om regeringens strategi og derfor støtter vi naturligvis også

del af sætningen man skal lægge vægt på om det er den del af sætningen der hedder isil

al qaeda altså vi ved jo at isil bare kom

en anden så det spørgsmålet går på er hvis man mener en gang for alle

om de så kalder sig isil eller

hvor der er en systematisk undertrykkelse med de mest bestialske midler af en bestemt gruppe af befolkningen og

træning af

på slagmarken er jo at assad

vinder frem og at vi risikerer at dér hvor vi fordriver is eksempelvis i syrien

det assadregimet der sætter sig på magten så

mig at høre liberal alliances holdning til om man fortsat ønsker at assad skal styre

nedkæmpe de rester der er af isil og trænge isil helt og endeligt

et sort hvidt spørgsmål hvor man helt skråsikkert kan stå at sige

sende militær ned til at bekæmpe isil eller at det er helt rigtigt at gøre det jeg synes at der er masser af dilemmaer i det her og når vi så alligevel endnu en gang er kommet frem til ikke at støtte

det fordi vi synes der er et fravær af den langsigtede

hvad der sker med de her områder man nu har befriet for isil hvem er det der kommer ind og tager magten

de her områder det synes vi ikke vi får nogle svar på i de diskussioner vi har i de forskellige fora

vi også synes er meget vigtigt at tage med ind her som vi jo tidligere har diskuteret i folketingssalen også

stabilitetsopbygning og så videre specielt når man vælger at deltage militært

må man også byde ind på den anden side og det synes vi heller ikke der er nok

præcis den situation hvor man kan sige at den egentlige stabiliseringsindsats starter vi er ikke helt færdige med at bekæmpe de små lommer

der stadig er rundt omkring men vi er lige præcis dér hvor det bliver af altafgørende betydning at irakerne kan overtage ansvaret for deres eget land så vi kan hive vores tropper hjem det kræver mange ting at vi kommer dertil og vinder freden det kræver en politisk løsning det ved vi alle sammen som ser svær ud

det kræver en regional løsning som jo også indbefatter syrien at komme til det punkt hvor vi kan sige

i det hele taget en løsning af utrolig mange delkonflikter på både lokalt nationalt og

vi har bidraget med i irak har trænet ni tusind

trænet politistyrker der gør det muligt for landet at tage hånd om sig selv det er også en del

stabiliseringsindsats

man kan sige at hvis bare man holder snuden væk og overhovedet ikke bidrager militært

så er man med til at løse problemerne så enkel er virkeligheden desværre ikke

heller ikke så enkel at nu hvor isil

al støtte ud og hjem det viser vores erfaringer at så enkelt er det

massiv humanitær genopbygning det kræver politiske løsninger der er svære ja men det kræver også at vi træner de lokale

derfor kan radikale venstre også tilslutte sig

sende danske soldater af sted til irak det er noget som de radikale har udtrykt bekymring over men

dansk trænede sunnimuslimske brigade

udbetalt løn af den irakiske regering og

irakiske styrker begår krigsforbrydelser for øjnene af danske soldater så mener

på regeringen i bagdad at der stadig væk foregår overgreb fra iranske militser eller iransk støttede militser

er det politiske dilemma her og som gør at jeg nogle gange har svært ved at forstå den befriende lethed hvormed enhedslisten tager afstand fra

vores engagement er

slet ikke var gået ind med noget militær

eller daesh havde besat meget store områder

nu hvad var det for

ville være underlagt under daeshs kommando hvad er det for et andet scenarie man hellere ville have haft vi ville alle sammen gerne have haft en politisk løsning

bekæmpes men at vi ikke vil give militær støtte til en regering i bagdad der undertrykker sin egen befolkning i

regering og vi burde støtte prodemokratiske kræfter

også tidligere bemærket at herre martin lidegaard trak de radikales støtte

så forstå at man bakker op vel vidende at danske soldater kan

syrien hvorfor har man ændret holdning

at vi alle sammen også enhedslisten ønsker at bekæmpe daesh jeg har heller ikke sagt andet men spørgsmålet er hvordan man gør det og spørgsmålet er om man ved ikke selv at involvere sig måske overlader

jeg siger noget let spørgsmål jeg siger bare at jeg synes det ret skræmmende perspektiv hvis ingen vestlige lande havde engageret sig

i mellemøsten og hvordan vi får håndteret den trussel som islamisk stat

var en forudsætning for at islamisk stat blev slået tilbage i den konventionelle krig

der reelt var tale om og hvor det også gav mening

siden hen

jo derfor at man er nødt til at diskutere hvad man så

i den nye situation som er fundamentalt anderledes end

der var tilfældet for tre år siden da man stod over for en

så må sige specifik synlig fjende

det hænger også sammen med at

vurderer den danske militærindsats

afghanistan

resultaterne har været prisen værd

de indsatser både med hensyn til penge men også

hvis man ser på situationen nu de forskellige steder

må man ligesom sige til sig selv

der militære engagement vi har haft har været

har haft af engagement på det militære område

det betyder heller ikke at vi i enhver henseende skal holde os ude

udmærket beskrev den humanitære hjælp hjælp til

mener vi kan bidrage meget men jeg mener simpelt hen ikke at vi på det militære område har ret meget mere at

en succes og et vigtigt bidrag

sikkerheden i irak det er mange tusinde irakiske soldater som efterhånden er blevet trænet af de danske styrker og det har

gjort en stor forskel for den irakiske hærs mulighed for at have kontrol med sit eget land og for at nedkæmpe

islamisk stat

kan være alle mulige forbehold og indvendinger og reservationer over for hvad der foregår dernede det er ikke kønt det er krig nok sjældent særlig ikke i mellemøsten og der foregår

foregår mange ting som vi ikke bryder os om men

vil have gavn af at islamisk stat bliver endeligt nedkæmpet og forsvinder som en magtfaktor i irak og forhåbentlig også i syrien det tror vi på vi tror på at

at islamisk stat er meget værre end andre grupper som kan have magten i mellemøsten i særdeleshed den irakiske regering selv om den irakiske regering også begår masser af fejl og laver ting som vi ikke

må man dog alt andet lige sige at islamisk stat er

verden har set i meget lang tid

en bevægelse som vi tager entydigt afstand fra og som vi ønsker nedkæmpet derfor kan vi fuldt ud stå inde for at danske soldater

de også fortsat skal gøre det jeg er enig med flere af de andre ordførere i at det er netop nu man skal holde fast

selvfølgelig holde fast så vi sikrer os at det sker endeligt jeg tør ikke spå om hvad der sker med islamisk stat jeg

om vi kommer helt af med dem eller om de fortsat vil være til stede som en terrororganisation men det ser

er det ved at være slut og det synes vi er meget meget positivt meget meget glædeligt

takke de danske soldater vil gerne takke de vestlige soldater og især den irakiske hær som har kæmpet den kamp

at kampen mod isil går den rigtige vej annonceringen fra premierminister abadi om at alle isil kontrollerede områder i irak nu er befriet skyldes ikke mindst koalitionens indsats det en indsats som danmark fra starten har været en vigtig del af og som vi skal vedblive med at være en del af for kampen er ikke slut som abadi også konstaterede i sin tale lørdag den niende

i koalitionens kamp mod isil samtidig er det vigtigt for mig at understrege at det danske militære bidrag selvsagt går hånd i hånd med den meget omfattende stabiliseringsindsats som danmark allerede leverer i irak primært gennem fn

genopbygge de befriede områder efter de meget omfattende ødelæggelser som følge af isils tilstedeværelse stabiliseringsindsatsen er naturligvis helt afgørende for at der for irakerne på ny kan skabes håb om en fremtid og for at de millioner af internt fordrevne og flygtninge kan vende sikkert hjem afslutningsvis vil

den brede opbakning som er blevet tilkendegivet i dag det sender et vigtigt signal til den irakiske regering og vores koalitionspartnere om at danmark fortsat er villig til at levere en aktiv indsats

hizbollahmilitsen i libanon og stor glæde hos assadregimet i damaskus og

præstediktaturet i i teheran for nu var der ligesom blevet åbnet en direkte hovedvej fra iran til sydlibanon

på baggrund af at is var blevet fordrevet fra det grænseområde langs den syrisk irakiske grænse hvor danske soldater bidrager til indsatsen

danske militærindsats jo tydeligvis med til at styrke assadregimet hizbollahmilitsen og præstediktaturet

at forholde os til men det grundlæggende er altså at vi er til stede for at bekæmpe isil

om opbakning til den yderligere indsats

at når man fra dansk side bidrog

sikre at det var de prodemokratiske kræfter der fik kontrol med området

hizbollah og det iranske præstestyre der nu kontrollerer den hovedvej

mellem teheran og sydlibanon hvor hizbollah har deres militser er det virkelig en klog

isil at man ikke vil give våben til den demokratiske opposition i syrien er det fordi

udenrigsministeren er isil mand sikke dog noget

til det irakiske regime fører til at isil vil genopstå igen og igen og igen

det er vedtaget

på at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til onsdag den tyvende december

så hører vi allerførst en begrundelse fra ordføreren for

for kvoteflygtninge vil få for vores internationale samarbejde herunder af hvad det vil betyde for kvoteflygtningeordningen hvis flere lande i kølvandet på det danske stop vælger at indstille deres deltagelse i kvoteflygtningeordningen og af hvordan danmarks stop for kvoteflygtninge harmonerer med regeringens fokus på at den nuværende situation med historisk mange flygtninge skal løses gennem styrket internationalt samarbejde som det første land har danmark besluttet at indføre et stop for modtagelse af kvoteflygtninge mens andre

og resten af regeringen jo altid stiller op også til at besvare spørgsmål

besvare en del af spørgsmålene og så

vil jeg herefter give ordet videre til udenrigsministeren

forespørgslen jo også er rettet til jeg vil starte

når der står at danmark har lavet et fuldstændigt stop for kvoteflygtninge det er rigtigt at vi skubbede den resterende del af kvoten for to tusind og fjorten til seksten

også rigtigt at vi ikke tager kvoteflygtninge her i to tusind og sytten

fuldstændigt stop for kvoteflygtninge

senere år er der kommet historisk mange asylansøgere til danmark og alene i to tusind og femten kom der over enogtyvetusind asylansøgere og i to tusind og seksten kom der over seks tusind asylansøgere til danmark kurven er altså umiddelbart knækket

vi har jo altså stadig væk et efterslæb vi har simpelt hen nået et niveau for antallet af asylansøgere og jo ikke mindst familiesammenføringer til de mange der har fået opholdstilladelse her i danmark som betyder at vi som samfund er udfordret vores myndigheder har været og er stadig væk

blandt andet asylbehandlingen og selvfølgelig

ikke mindst også den integration

efterfølgende det gælder særlig kommunerne der er efterladt med en meget meget stor opgave med

integrere de mange der er kommet hertil og det har selvfølgelig også betydning for om danmark kan tage imod kvoteflygtninge og hvor mange vi kan tage imod det siger jo sig selv derfor har vi sat modtagelsen af kvoteflygtninge på pause men det betyder ikke at

vi ikke har hjulpet verdens flygtninge man kan hjælpe på rigtig mange måder og det har vi gjort hele tiden og det vil vi også blive ved med at gøre det gælder blandt andet i flygtningenes nærområder for danmark har et ansvar for

hjælpe mennesker der er på flugt vi har også et ansvar for at vort land hænger sammen hænger sammen både økonomisk socialt og også kulturelt og det er vi som regering meget meget bevidst om og derfor

har regeringen blandt andet også fremsat lovforslag om en ny

formålet med lovforslaget er at det årlige antal kvoteflygtninge kan fastsættes med den størst mulige fleksibilitet under hensyntagen til den sociale og økonomiske kapacitet her i landet formålet med lovforslaget er altså ikke at

indføre et permanent stop for kvoteflygtninge men lovforslaget giver mulighed for

samlet set modtager

vores evne til at integrere

det er samtidig vigtigt at understrege at danmark fortsat skal genbosætte flygtninge og at danmark altså også fremadrettet skal støtte den globale genbosætningsindsats for en del af verdens flygtninge vi tror som regering på løsninger på internationalt og europæisk plan det er vigtigt at vi har holdbare og effektive måder at håndtere udfordringerne på både i danmark og på europæisk og internationalt

samtidig kunne tage vare på

og velfærd her i danmark det er nødvendigt at sikre den rette balance regeringen fører en politik hvor vi hjælper flest mulige i nærområderne og hvor vi aktivt forebygger migrationsstrømme grundlaget for menneskesmuglerne skal fjernes og det skal ske ved at dæmme op for tilstrømningen af spontane asylansøgere til europa

vil danmark have langt større mulighed for selv at styre tilstrømningen her til landet vi har i år set en nedgang i indrejsetallet

det er endnu for tidligt at konkludere om det er en permanent tendens men jeg kan sige så meget

nøje

eus ydre grænser og

genbosætningsprogram som et instrument

løfte vores del af ansvaret for håndteringen af udfordringerne i verdens brændpunkter vi er en nær samarbejdspartner til blandt andet eu og fn og selvfølgelig herunder også unhcr

fokus på at hjælpe flygtningene i deres nærområder for sagen er jo at

vi kan hjælpe langt langt flere flygtninge for de samme penge ved at fokusere på nærområderne og samtidig

komme hjem og genopbygge deres land når der igen bliver fredeligt men det vil udenrigsministeren

jeg kun sige at jeg som udgangspunkt

stået i en helt helt særlig situation

det har derfor været nødvendigt at

sætte modtagelsen af kvoteflygtninge på pause kvoteflygtningeordningen er kun én måde at hjælpe på og som jeg allerede har sagt gør vi rigtig meget andet så det er efter min opfattelse også værd at bemærke at

det kun er i omegnen af cirka fyrre lande

så langt hovedparten af fn landene tager slet ikke kvoteflygtninge overhovedet så jeg deler ikke umiddelbart spørgerens bekymring i forhold til kvoteflygtningeordningen

en lang tradition for på forskellige måder at påtage

et medansvar for den globale udvikling for stabilisering af kriser og konflikter for udvikling globalt og ikke mindst for verdens flygtninge dette er på linje med et af hovedbudskaberne i den nye udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi nemlig at et stærkt internationalt engagement er en meget vigtig prioritet for regeringen når jeg møder andre landes ministre og ledere af internationale organisationer

står der altid respekt om den store internationale indsats som et trods alt mindre land som danmark yder for at bidrage til en mere fredelig en mere sikker og en rigere verden

og det vurderer regeringen ikke at lovforslaget om en ny kvoteordning vil ændre på

gerne havde set at danmark blot fortsatte med at modtage et fast antal

kvoteflygtninge som hidtil andet ville da være underligt det er blevet italesat over for danmark ad flere omgange som et bekymringspunkt men det ændrer altså ikke ved at danmark fortsat er en højt værdsat samarbejdspartner for unhcr i arbejdet med at sikre varige løsninger på langvarige flygtningekriser danmark tror på løsninger på internationalt og europæisk plan og vi handler derefter danmark er en nær samarbejdspartner

hvor vi blandt andet markerer os med militære bidrag til fns fredsbevarende styrker og vi leverer personel og materiel til stabilisering i en række globale konfliktsituationer vi leverer også til eus indsatser både personale og finansiering for eksempel til eus

milliard kroner til humanitær bistand det største humanitære budget nogen sinde for danmark ligesom der skete

styrkelse af indsatsen i to tusind og seksten og to tusind og sytten vi prioriterer samtidig de langsigtede udviklingsindsatser i flygtninges nærområder i stadig højere grad regeringens beslutning om ikke at tage kvoteflygtninge i to tusind og sytten eller lovforslaget om en ny kvoteordning er således på ingen måde et udtryk for manglende vilje

er som bekendt en frivillig ordning

ni og firs har danmark valgt at genbosætte fem hundrede kvoteflygtninge årligt det er den ordning man nu vil afskaffe og det finder jeg og alternativet er dybt problematisk danmark har tidligere gået med i forreste række for at styrke det internationale samarbejde og den fælles humanitære indsats det har gjort at danmark har været et forbillede for mange lande særlig på det menneskeretlige og humanitære område og det mener jeg

gang lader indenrigspolitiske særinteresser sætte den udenrigspolitiske dagsordenen

sender vi et signal til verdenssamfundet om at vi ikke vil det globale samarbejde

kunne godt tænke mig at vide om det helt generelt er regeringens politik at vi skal vende os væk fra det internationale samarbejde så snart de internationale systemer er under pres mener regeringen ikke at vi har et medansvar her og at vi særlig i krisesituationer bør give opbakning til internationale organisationer som fn jeg har svært ved at se hvordan regeringen fremadrettet vil varetage danmarks udenrigspolitiske interesser når man så konsekvent svigter det internationale fn system og det hænger heller ikke sammen med den udenrigspolitiske linje som regeringen har lagt som jeg nævnte i min indledning til debatten her i dag

har vores statsminister underskrevet new york deklarationen og med den lovede vi vores medborgere i verdenssamfundet at vi ville tage vores del af ansvaret for verdens flygtninge men i stedet for løb regeringen fra en klar aftale en aftale om at styrke og øge fns kvotefordelingsordning det mener jeg ikke styrker danmarks position internationalt tværtimod for hvordan kan vi forvente at blive taget seriøse i internationalt regi når vi træffer beslutninger som undergraver det internationale samarbejde

i regeringsgrundlaget

den nye udenrigspolitiske strategi fra juni i år understreger regeringen betydningen af et stærkt internationalt engagement og peger blandt andet på fn som en vigtig aktør i forhold til at komme med svar på migrationsudfordringen blandt andet står der i den udenrigspolitiske strategi at og jeg citerer internationale organisationer eu nato

det gør det vanskeligere at opbygge international konsensus og tackle de globale udfordringer så er det jeg godt kunne tænke mig udenrigsministerens svar på hvordan det hænger sammen med danmarks udtrædelse af kvoteordningen og i regeringsgrundlaget nævner regeringen også at danmark er afhængig af et velfungerende internationalt samarbejde i multinationale fora og organisationer herunder fn skal vi forstå det sådan at regeringen har skiftet holdning de flygtninge som genbosættes gennem fns kvoteflygtningesystem er mennesker der har akut behov for beskyttelse udlændinge og integrationsministeren har selv sammen med regeringen givet udtryk for at man ønsker at bekæmpe menneskesmuglere og hjælpe i nærområderne og det hørte vi da også ministeren sige nu her i talen men men når ministeren fokuserer på nærområderne

forstå at nærområderne er brudt sammen kvotesystemet er netop til for at sikre at nærområderne kan absorbere de mennesker der er på flugt uden at folk begiver sig ud på en farefuld farefuld flugt og det er det fns kvoteflygtningesystem bevirker så lad os nu bruge det system der virker lad os styrke opbakningen til fns kvotesystem

system som skaber lovlige og sikre alternativer til den dødsensfarlige rejse over middelhavet som mennesker dagligt føler sig tvunget til at tage

system som aflaster nærområderne som lige nu er hårdt pressede og på sammenbruddets rand og det er derfor at en velfungerende kvoteordning er afgørende vi taler om at flygtningestrømmen er historisk høj og det er den også men i fremtiden vil vi se endnu større strømme af flygtninge vi vil se en

kun én løsning og det er en fælles global indsats intet land kan løse udfordringen alene det er derfor vi er nødt til at bakke op om fns

at genoptage modtagelsen af kvoteflygtninge samt indlede en dialog med

om at hæve antallet af kvoteflygtninge som konsekvens af de mange mennesker som er tvunget på flugt i verden helt i forlængelse af hvad en lang række andre modtagerlande har gjort et stop for modtagelsen af kvoteflygtninge vil være et brud på den udenrigspolitiske linje som statsministeren hidtil har lagt blandt andet med underskrivelsen af the new york declaration folketinget konstaterer at danmarks beslutning kan bidrage til at flere lande kan trække sig fra samarbejdet fns kvoteflygtningesystem spiller en helt afgørende rolle i opgaven med at håndtere flygtningesituationen kvoteflygtningesystemet er en måde at komme uden om menneskesmuglere at hjælpe dem der har størst behov og at aflaste nærområderne folketinget opfordrer regeringen til aktivt at arbejde for at flere lande deltager i fns kvotefordeling

faktuelle forhold som man slet ikke gør rede for og foregive at der er en situation som

ikke eksisterer for det første påstår ordføreren

med propagandister gerne vil have en virkelighed som passer til ens eget billede af den og så bare stiller en masse præmisser op som overhovedet ikke har nogen gang på jorden

der er noget hensyn at tage til danmark og danskerne i forhold til at modtage flygtninge

bestemmer hvor mange flygtninge vi skal modtage jeg vil mene at det gør vi her i folketinget jeg vil mene at det er danskerne og jeg vil mene at det ikke bare

at vi i et folkestyre er med til at bestemme hvilken flygtningepolitik der bliver ført herhjemme og at ikke bare lægges i overnationale organer

at det kan danmark ikke klare alene vi er nødt til at samarbejde med andre lande om at finde ud af hvordan vi håndterer flygtningekrisen og der er kvoteflygtningesystemet et rigtig rigtig godt system som lige præcis i lokalområderne screener hvad det er for nogle flygtninge man kan sende direkte til lande som for eksempel danmark som kan tage imod de her mennesker så vi undgår at de kaster sig ud i de flugtruter

jeg også håber at ordføreren for dansk folkeparti er enig i ikke er særlig hensigtsmæssigt så jeg er helt klart af den opfattelse at internationale systemer på det her område er helt afgørende også

ved at vende sig mod det internationale samarbejde altså vi har rigtig rigtig mange gode folk fra vores udenrigsministerium og fra forsvaret der er i og omkring irak der er i og omkring syrien og som yder en banebrydende indsats ikke bare ved

mange internationale organisationer der hjælper i området

at vi har danskere der decideret personligt er engageret i den her indsats det gør jo altså at danmark er hvis ikke det

et af de førende lande i verden i forhold til at hjælpe i nærområderne så at insinuere at vi ikke vil hjælpe internationalt synes jeg er en direkte fornærmelse

til udenrigsministerens opsummering af de punkter der

i et af de lande i verden der yder mest kan ordføreren bekræfte at danmark er et af de lande i verden der yder mest

bakke op om at det er en god idé at danmark siger nej til kvoteflygtninge snarere tværtimod så har jeg hørt rigtig mange der siger at det er rigtig rigtig vigtigt også i den her tid og særligt i den her tid at bakke op om fns kvoteflygtningesystem at danmark så yder en rigtig stor indsats stadig væk heldigvis er jeg fuldstændig enig med ordføreren om der er rigtig mange mennesker der gør det rigtig godt og vi yder også en stor økonomisk indsats

skridt at tage i den forkerte retning fordi det signalerer signalerer at man kan begynde at sige nej til kvoteflygtninge man kan begynde at sige nej til at tage kvoteflygtninge direkte op til lande som vores

vi lukker af for et udenrigspolitisk samarbejde som vi har haft i rigtig rigtig mange år og det mener jeg er

er ikke enig med ordføreren jeg mener godt at danmark kan holde til at tage de fem hundrede kvoteflygtninge hvert år som vi har taget i rigtig mange år og jeg mener også

til danmark på som er screenet fra det pågældende land af fn

håber jeg at ordføreren deltager i finanslovsdebatten på fredag for jeg kan jo fortælle fortælle ordføreren at alternativet har fremlagt et fuldt finansieret finanslovsforslag hvor vi siger ja til at modtage kvoteflygtninge og mere end fem hundrede som er fuldt finansieret så ja det handler fuldstændig om hvordan man prioriterer

ikkevestlige lande befolkningen ændrer sig altså og det går forholdsvis stærkt medborgere med rødder i congo

syrien eller somalia er hverken værre eller bedre mennesker end alle os andre men som lovgivere har vi et ansvar for at vurdere de samlede konsekvenser for samfundet af den her ændring i befolkningssammensætningen

eller den hårdtarbejdende grønthandler nede på hjørnet vi kan ikke være ligeglad med statistikker over beskæftigelsesfrekvens udgifter til forsørgelse træk på sundhedsvæsenet kriminalitetsstatistikker anbringelsessager og diskrimination

i stand til at sikre praktiserende læger til alle og en ordentlig modtagelse i vores skoler vi skal sikre danskundervisning boliger et foreningsliv med overskud til at modtage familierne og alt hvad der ellers kræves

omplante en familie til det danske samfund alt det må vi nok erkende at vi har undervurderet det er socialdemokratiets opfattelse at vi i mange år har uddelt for mange nye opholdstilladelser

vi er derfor glade for at der er en stigende politisk opmærksomhed på at samfundets kapacitet ikke er uendelig vi skal kunne følge med

skaber vi bare flere kultursammenstød flere udsatte boligområder større økonomiske udfordringer

grundlæggende holdning at danmark skal modtage kvoteflygtninge

vi også glade for at der fortsat budgetteres med modtagelse af kvoteflygtninge vores holdning er at danmark som udgangspunkt skal genbosætte fem hundrede kvoteflygtninge om året

alligevel støtter det midlertidige stop for modtagelse af kvoteflygtninge er at danmark i de seneste år har taget imod et ekstraordinært stort antal spontane asylansøgere og heraf følgende familiesammenføringer alene i de sidste tre år er der kommet næsten tredivetusind asylansøgere til danmark og i de næste tre år kan vi forvente over titusind familiesammenføringer med den seneste lovændring

det konkrete antal blive fastsat efter en vurdering af den øvrige asyltilstrømning familiesammenføringerne

hvordan det går med integrationen mere generelt det skaber en fornuftig sammenhæng mellem samfundets kapacitet og vores humanitære forpligtelser

begge hensyn vigtige det vil desuden være fornuftigt

den her vurdering af kvoten ikke kun skal fastsættes snævert af regeringen men skal ske efter forudgående drøftelse med kommunernes landsforening som sidder med størstedelen af integrationsansvaret i praksis endelig vil det efter vores mening være fornuftigt at den lille gruppe af de svageste flygtninge dem med behandlingskrævende sygdomme altid kan modtages af danmark her må der kunne findes en løsning som ikke nødvendigvis skal være den samme som gælder for den store gruppe af kvoteflygtninge vi har forfattet

vedtagelse som senere vil blive fremsat af regeringspartierne men dog med en lille tilføjelse til sidst om at modtage twenty

flygtninge altså dem med behandlingskrævende sygdomme

folketinget konstaterer at danmark har en lang tradition for at påtage sig et medansvar for nogle af verdens flygtninge ved blandt andet at modtage kvoteflygtninge men at antallet af asylansøgere de senere år har stillet det danske samfund over for en række udfordringer der har medført at regeringen har suspenderet modtagelsen af kvoteflygtninge folketinget konstaterer endvidere at der er bredt flertal bag lovforslaget om en ny ordning for kvoteflygtninge folketinget konstaterer herudover at regeringen har tilkendegivet at danmark fortsat skal genbosætte flygtninge og dermed også fremadrettet støtte den globale genbosætningsindsats for en del af verdens flygtninge folketinget opfordrer regeringen til fortsat at søge at nedbringe antallet af spontane asylansøgere der kommer til danmark og integrere de mange der allerede er kommet hertil med henblik på at danmark igen kan genbosætte kvoteflygtninge

og atten at genoptage modtagelsen af de særlig behandlingskrævende kvoteflygtninge de såkaldte twenty or

socialdemokratiet tage nul kvoteflygtninge om året men at vi skal tage cirka tyve kvoteflygtninge om året nemlig særlig behandlingskrævende kvoteflygtninge mit spørgsmål er om socialdemokratiet

et beslutningsforslag her i salen om

fortsat og altså hvert eneste år skal tage de såkaldte twenty

hvornår danmark igen

skal begynde at tage kvoteflygtninge

uklart for mig hvornår socialdemokratiet mener at danmark er klar til igen at tage imod kvoteflygtninge har socialdemokratiet diskuteret hvad der skal til for at danmark igen kan tage kvoteflygtninge

at danmark igen vil være i stand til at give beskyttelse til cirka fem hundrede kvoteflygtninge

der synes vi så at vi skal tage imod de tyve

hvis der viser sig et flertal i folketinget det kan

at danmark skal tage imod de her tyve

vi har diskuteret hvornår vi helt konkret kan modtage nej det har vi ikke

vi kan putte en masse kriterier ind i og så trykke på knappen og så står der

vi kan tage hvor mange kvoteflygtninge men vi synes egentlig

kommet frem til noget svar på hvad der skal til for at danmark kan give beskyttelse til kvoteflygtninge så må jeg

kan danmark ikke give beskyttelse til kvoteflygtninge

ni og halvfjerds nemlig

kriterier der skal vejes op imod hinanden et af dem er jo hvor stor den spontane asylstrøm er

tredje er hvordan det går med integrationen men det behøver

læse ud af det lovforslag vi skal tredjebehandle i morgen

altså det er da ikke let nok det er da en udfordring for det danske samfund at modtage flygtninge vi kommer

ikke bare er let nok at modtage en masse mennesker det giver en masse udfordringer for det danske velfærdssamfund for den kulturelle sammenhængskraft og for vores økonomi jeg synes at

påhviler os alle sammen herinde at turde prioritere

at turde anerkende at antallet har en betydning og at der ikke bare kan være åbne sluser

der bekymrer mig mere i forhold til vores fremtidige samarbejde med socialdemokratiet er at

ja vi har et godt samarbejde med ledelsen men der er jo ikke nogen kæde der er stærkere end det svageste led

i nyhederne at der åbenbart er fire socialdemokrater mette gjerskov yildiz akdogan

daniel toft jakobsen og kirsten

i i morgen det bekymrer mig lidt fordi så begynder man at tænke hvad er det egentlig for et socialdemokrati vi samarbejder med er det et

hvordan skal vores fremtidige samarbejde være hvis man ikke ved

det her et kursskifte altså at fremover er socialdemokrater

her særlige gruppe med behandlingskrævende sygdomme burde vi finde en løsning på vi har også rejst det over for regeringen og vi

vi stemmer sammen

nogen hemmelighed at vi har diskussioner om de her ting

ligesom jeg ved at man i venstre også kan have diskussioner

dermed vil færre sætte deres liv på spil for at kæmpe sig til europa og søge asyl og så er herre mattias tesfaye

vi er nødt til at indrette et system hvor man får beskyttelse i nærområderne og dem der så kommer til europa

kommer igennem fns kvoteprogrammer

ordfører står på talerstolen i dag og er enig i at man skal lave det her stop for kvoteflygtninge og

tænkt sig at stemme for det lovforslag der er i morgen om at man skal kunne lave et stop

jo flere der kommer til europa og til danmark og søger asyl gennem en spontan asylansøgning jo færre kan vi tage igennem genbosætningsprogrammer det synes jeg er fuldstændig indlysende og logisk og i nogle år hvor der har været for mange der er kommet hertil

at lukke ned for det andet det er det vi har sagt i lang tid og

synes vi jo ikke at danmark skal modtage nul kvoteflygtninge så synes vi

er en smuk og en human og en ordentlig mission for det danske samfund jeg synes faktisk at eksisterende asylsystem

få os til at græmme os og skamme os over den måde europa har indrettet asylpolitikken på

har penge til at betale menneskesmuglerne og dem der har kræfter og ressourcer til at begive sig

noget beskyttelsesbehov og ender selv om de egentlig får afvist

asylansøgning stadig væk med at være i europa vi bruger masser af penge på dem

for de ressourcer vi har på vores kontinent så jeg

alle skal være fuldt integreret så spørger jeg

vi aldrig mere skal kunne tage kvoteflygtninge det tror jeg

ordfører vil sige men hvad skal der til hvad skal der reelt til for at socialdemokraterne faktisk udlever de tanker som

skal være fuldt integreret det har jeg ikke på noget tidspunkt sagt jeg har sagt at at den spontane asylstrøm familiesammenføringerne og hvordan det i det hele taget går med integrationen må være de kriterier der ligger til grund for hvordan vi indretter kvoteflygtningesystemet

handler om og det bakker vi op om så siger alternativets ordfører at vi ikke har taget mange spontane

det synes jeg er helt helt helt forkert vi har taget rigtig mange

ikke bare kigge på det enkelte år det danske samfunds evne til at modtage folk og integrere folk er jo ikke noget der svinger fra år til år det afhænger jo af hvor mange vi har taget de sidste fem ti femten tyve år derfor mener jeg

kan sige at der er kommet få i to tusind

penge der får chancen

behøver det hænge sammen med at man skal sige nej til

fem hundrede kvoteflygtninge som vi modtager i øjeblikket

ikke nødvendigvis behøver være der jeg taler med mange socialdemokrater

stort set ikke mødt en eneste socialdemokrat som synes det er en god idé hvorfor ikke

den her internationale solidaritet for det handler om international solidaritet det handler om respekt for fn og

man fjerner sig fra det er så langt fra

fem hundrede kvoteflygtninge som man ikke vil tage imod skal få den konsekvens at

jeg oplever som regel at der både er folk der står på den ene side af folketingsgruppen og kræver at der bliver trukket endnu hårdere i håndbremsen og nogle der står på den anden side så jeg føler egentlig at jeg står meget godt midt i mainstream af hvad flertallet i vores parti mener om den internationale solidaritet vil

at forestille mig nogen tid i danmarkshistorien hvor vi har hjulpet flere og mere end vi har gjort

de sidste par år jeg kan ikke komme i tanker om det vi har brugt rekordmange penge

på humanitær bistand i nærområderne vi har modtaget rekordmange flygtninge hertil på forholdsvis få år jeg synes ikke det danske samfund har noget at skamme sig over og jeg synes nogle gange når man

partierne til venstre for socialdemokratiet at der bliver pisket en stemning op som om danskerne skal krybe langs panelerne det synes jeg faktisk ikke

meget fattigere lande står for det betyder jo ikke at jeg hermed siger at vi skal gøre det samme som man gør i jordan og i kenya og så videre det

jeg siger bare at vi er nødt til at se det her relativt også

derfor den her internationale solidaritet gennem fn systemet er så fantastisk vigtig og har været en fuldstændig fast integreret del af den socialdemokratiske politik

nu også er klogt i forhold til

er en person der står på dansk jord og siger asyl

på flygtninge der opholder sig i nærområderne jeg synes

opgave at stille sig selv det kætterske spørgsmål er vi virkelig sikre på at det er de flygtninge der ankommer til europa

eller resten af folketingets partier lever op til den internationale solidaritet jeg mener faktisk at

nedbringe den spontane asylstrøm

langt mere solidarisk flugter det ikke langt mere med arbejderbevægelsens internationale solidaritet og de historier der ligger i den

er det så godt eller skidt for kvoteordningen som sådan

til at tage de fem hundrede vi plejer at tage imod

spørge på en anden måde vil det være godt eller skidt hvis flere lande gør ligesom

været skidt det ville jo være helt idiotisk at påstå at det har været godt

er også derfor jeg mener at vi bør arbejde os hen imod en situation hvor kvoteflygtningeprogrammet kommer til at fylde noget mere

godt nogle gange savne enhedslisten i diskussionen og i opbakningen til den politik der

den asylstrøm for jeg synes nogle gange når jeg diskuterer det her med enhedslisten

vedtagelse der er læst op endnu flere kvoteflygtninge

i forhold til at tage de fem hundrede vi har forpligtet os til men tak for ordførerens erkendelse af at det er skidt for kvoteflygtningeordningen at danmark gør som vi gør så siger ordføreren at det ikke er på ubestemt tid kan ordføreren så ikke hjælpe mig ud

vi lever op til vores forpligtelse det vil ordføreren jo ikke svare på

ordførerens tale om at det åbenbart bliver hængt op på antallet af indvandrere og flygtninge hvor mange færre indvandrere

baggrund skal der være i danmark hvor mange færre flygtninge skal der være i danmark før vi kan leve

og den beslutning der er truffet den her sommer af den nuværende udlændingeminister har

bakket op om til næste sommer er det forhåbentlig en anden udlændingeminister og hvis det

vores udgangspunkt være fem hundrede til næste sommer men når jeg siger at det er som udgangspunkt

titusind familiesammenføringer og det trækker

at den spontane asylstrøm er bremset

imod og det vil jo være op til den den minister der sidder

støtter regeringens lovforslag under henvisning til at vi har brug for et pusterum at vi skal kunne følge med og den slags formuleringer jeg godt bare tænke mig at spørge ind til hvad

er årsag til og hvad er det man med et stop

af problemer ude i samfundet

kan jeg ikke se de store problemer og vi hører kommunerne som i dag huser tager imod kvoteflygtninge sige vi har ikke nogen problemer

ringe i mit hoved de otte kommuner der har flest tredjegenerationsindvandrere er de otte kommuner der ligger på den københavnske vestegn hvor jeg selv

på legepladsen som jeg ved er født i danmark og det er deres forældre også og deres bedsteforældre er

stand til at gennemføre en samtale med min søn på fire år så bliver jeg

det er et udtryk for desværre at vi skaber flere integrationsproblemer end vi løser i det her samfund når vi går rundt om juletræet på

er der flere integrationsudfordringer i det her samfund end der var da vi gik rundt om juletræet sidste sidste år derfor mener jeg

nu er det ministerens ord pusterum

jeg mener der er brug for i en årrække at løse flere problemer end vi skaber lige nu kan vi ikke engang betale renterne på gælden og derfor vokser gælden hvert år vi skal ind i en situation hvor vi kan betale renterne og en del af gælden og det kræver at vi holder tilstrømningen nede og får forbedret integrationen begge elementer er vi nødt til at tage alvorligt

eller hvad altså kan ordføreren dokumentere at de her indvandrere der læser dårligere

i skolen er kvoteflygtninge og vil

hertil som indvandrere eller som flygtninge fra det som danmarks statistik kategoriserer som ikkevestlige lande er de mennesker

der har sværest ved at falde på plads i det danske samfund jeg mener det er fuldstændig naivt at forestille sig at vi kan opretholde den eksisterende indvandring til det danske samfund uden at det vil få voldsomme konsekvenser særlig for de mennesker

med de korteste uddannelser og de laveste lønninger som har børn

vokser op i de her boligområder det kan godt være at man i nogle andre dele af det danske samfund ikke rigtig kan få øje på det her men hvis man kigger ud ad vinduet på vestegnen ser man at det er virkeligheden det har jeg tænkt mig at tage seriøst

og her tænker jeg også på alternativet så lyder det som om hele fn systemet er ved at rasle fra hinanden hvis vi i danmark et år eller to eller tre tillader os at sige nej til fem hundrede kvoteflygtninge som vi normalt tager jeg synes simpelt hen det er det rene nonsens og jeg synes at den her debat har været

i dag tager udgangspunkt i at ministeren som følge af den flygtninge og migrantkrise som kulminerede i to tusind og femten med over tyvetusind flygtninge og migranter valgte at suspendere fns kvoteordning rent midlertidigt efterfølgende har ministeren så forsøgt at få lovhjemmel til sin beslutning ved at lave en nyordning der gør at det er den til enhver tid siddende minister der beslutter sig for hvor mange eller hvor få kvoteflygtninge danmark skal modtage årligt debatten rejser tre spørgsmål det første er hvorvidt vi i folketinget kan beslutte os til at sige nej til at modtage kvoteflygtninge kan vi tillade os

om ministerens foreslåede ordning

det tredje spørgsmål er en væsentlighedsbetragtning hvad er mest væsentligt og formålstjenligt at diskutere kvoteordningen eller at få løst de massive udfordringer som vi har med spontanflygtninge og immigranter svaret på det første spørgsmål er selvfølgelig

er repræsentativt for folket

bestemmer hvor mange flygtninge landet kan tage imod det som er diskussionen her i dag hvor den yderste venstrefløj indtager ét synspunkt og vi i dansk folkeparti indtager et andet er om vi selv kan bestemme indvandringen

skal ligge det siger vi nej til

er hensynet til fædrelandet hensynet til danskerne

anliggende hvis man skal tro alternativets ordførers ord det er helt legitimt at kvoteordningen kan suspenderes hvis et flertal i folketinget er

hvor ministeren selv bestemmer

det er formålstjenligt

det har vi argumenteret for her i salen og der er vi så uenige med regeringen det tredje spørgsmål er så

aktuelt er det mest væsentlige og påtrængende

at få løst problemet med spontanflygtninge og migrantstrømmen

danmark og europa

her selvfølgelig på det sidste for os vi mener simpelt hen ligesom socialdemokratiets ordfører også var oppe at sige

synspunkt at det ikke er kvoteordningen der i sig selv er problemet men når der nu er kommet så mange mennesker til danmark og når det nu lykkes så dårligt med integrationsproblemerne så bliver vi

til at gøre noget hvis vi ellers vil opføre

selvdestruktiv lovgivning på flygtningeområdet der gør at personer når de først er kommet til danmark har fået asyl ja at de stort set næsten aldrig bliver sendt hjem til deres fædreland men med tiden modtager permanent opholdstilladelse og til sidst statsborgerskab tænk på de irakere der kom hertil som følge af irakkrigen i to tusind og tre i løbet af de sidste år har langt flertallet af de mennesker fået statsborgerskab og hvorfor egentlig

men sådan som lovgivningen er bygget op nu og sådan som mentaliteten er

syrere plus familiesammenførte som vi ikke engang ved hvor mange kommer til at at være i to tusind og seks

få statsborgerskab det er et ødelæggende system for danmark som vi har fået indrettet

danmark kulturelt og demografisk blive transformeret til ukendelighed i løbet af de næste halvtreds år og så tror jeg ikke at der er meget tilbage af det danmark som vi kender i dag vi mener at man bør lægge kræfterne i at få stoppet tilstrømningen af spontanflygtninge og og immigranter som for alles vedkommende har haft

menneskesmuglere og krydse adskillige

landegrænser med sikre lande imellem

den trafik skal selvfølgelig stoppes hertil kommer at det må være en klar og uomgængelig forudsætning

til deres eget land og hjælpe med at bygge det op igen hvornår har det været en straf at blive sendt tilbage til sit eget

sige at flygtninge

på midlertidigt ophold hvor hjemsendelse hele tiden er formålet vi har efterlyst et paradigmeskifte et virkeligt paradigmeskifte og et nybrud

og migrantpolitikken og det er så det vi sidder og forhandler med regeringen om nu

vedtagelse fra dansk folkeparti som jeg

af asylansøgere gennem de seneste årtier hvilket har skabt en lang række uløste problemer i forlængelse heraf har regeringen suspenderet modtagelsen af kvoteflygtninge folketinget konstaterer at regeringens lovforslag om en ny kvoteordning indebærer den risiko at ministeren uden om folketinget kan forhøje kvoten hvilket er utilfredsstillende folketinget konstaterer endvidere at

for et paradigmeskift i asylpolitikken og opfordrer regeringen til at arbejde for at danmark kun giver asyl til personer der kommer direkte

hvori de er truet samt sikrer at herboende flygtninge

til deres hjemlande så snart forholdene i hjemlandet muliggør dette

gerne igen men inden jeg går i gang med med det egentlige emne vil

det samme som integrationsministeren understregede

er en fuldstændig skævvridning af debatten når forespørgerne

at tale om et stop for kvoteflygtninge

ikke tale om noget stop for kvoteflygtninge der er tale om en pause og allerede her synes jeg

den her debat er ikke særlig meget værd hvis det ikke er en saglig debat vi i venstre er nemlig glade for at danmark har lange og gode traditioner for at bidrage internationalt på en lang række områder områder herunder også at tage hånd om nogle af verdens flygtninge danmark vil og skal fortsætte med at hjælpe internationalt fremover og det vil altid have venstres opbakning selvfølgelig havde det internationale samfund måske gerne set at vi fortsatte med det samme antal kvoteflygtninge som hidtil men jeg har det sådan rent personligt at man

for dets egen skyld det her er nogle systemer som blev sat i søen i

den integrationsopgave som vi havde dengang var en helt helt helt anden end den vi har i dag derfor skal man selvfølgelig

på den her indsats med friske øjne

jeg sikker på at den samlede danske internationale indsats fortsat vil være en af verdens førende og at vi fortsat vil blive anset som en af verdens bedste samarbejdspartnere internationalt det var også derfor at

at regeringen er ved at vende sig fra det internationale samarbejde intet kunne være længere fra sandheden

er ikke et spørgsmål om hvorvidt vi vil hjælpe eller hvorvidt

et spørgsmål om hvordan vi hjælper

et synspunkt som ligger meget tæt på mit

da jeg selv arbejdede med vores indsats

med en overfyldt amerikansk helikopter fra kandahar i afghanistan og ned til helmandprovinsen

spurgte den øverstbefalende amerikanske chef om

han kunne gøre og han hørte at jeg var dansker sagde han er du fra danmark selvfølgelig finder vi en plads til dig for

i danskere kæmper altid over jeres vægtklasse når det kommer til at hjælpe internationalt

bliver så stødt når ordføreren fra alternativet insinuerer at den danske regering ikke deltager i det internationale samarbejde pausen for vores optag af kvoteflygtninge skal ses i lyset af den store integrationsopgave som kommunerne fortsat har fordi historisk mange asylansøgere er kommet til

de seneste år asyltallene er dalende men det er jo ikke et udtryk for hvorvidt vi er i mål med integrationen eller ej integrationen tager desværre meget meget lang tid nogle gange flere generationer

ordføreren fra socialdemokratiet så fint også var inde på i venstre mener vi derfor at vi er nødt til at tage ansvar for vores eget samfund så vi ikke ender med en opgave

den opsummering som ordføreren kom

anden og nogle gange tredje generation som stadig væk ikke kan dansk det synes jeg

har antallet en betydning antallet der kommer hertil fra ikkevestlige samfund og som har svært ved at blive integreret har betydning også selv om margrethe vestager fra det radikale venstre på et tidspunkt mente at antallet ikke har en betydning det mener vi så i venstre at det har vi ved alle at integration er en krævende opgave som presser vores samfund både økonomisk socialt og kulturelt derfor skal vi kunne følge med og derfor har vi sat

af samme årsag behandler vi i morgen lovforslaget om en ny kvoteordning således at vi med størst mulig fleksibilitet løbende kan tage hensyn til sammenhængskraften i vores samfund og dermed skabe en balance mellem at hjælpe flygtninge og tage ansvar for det danske samfund kvoteordningen er således ikke kun én måde at bidrage på for vi bidrager fortsat på en lang række områder og det er værd at

huske inden spørgerne tegner et billede af danmark som et land der ikke deltager internationalt

op på vegne af venstre konservative og liberal alliance

folketinget konstaterer at danmark har en lang tradition for at påtage sig et medansvar for nogle af verdens flygtninge ved blandt andet at modtage kvoteflygtninge men at antallet af asylansøgere de senere år har stillet det danske samfund over for en række udfordringer der har medført at regeringen har suspenderet modtagelsen af kvoteflygtninge folketinget konstaterer endvidere at lovforslaget om en ny

betyder at antallet af kvoteflygtninge fremover fastsættes med den størst mulige fleksibilitet under hensyntagen til den sociale og økonomiske kapacitet i samfundet folketinget konstaterer herudover at regeringen har tilkendegivet at danmark fortsat skal genbosætte flygtninge og dermed også fremadrettet støtte den globale genbosætningsindsats for en del af verdens flygtninge folketinget opfordrer regeringen til fortsat at søge at nedbringe antallet af spontane asylansøgere samt fokusere på flygtninges integration og selvforsørgelse så længe de er

med henblik på at danmark igen kan genbosætte

siger de ja det skal vi for det er helt

jeg vil spørge ordføreren om det slet ikke berører ordføreren at fns flygtningehøjkommissariat har problematiseret at danmark ikke mere vil tage kvoteflygtninge lige præcis fordi

kvoteflygtninge eller ej det ville overraske mig hvis ordføreren har

mit fornemste ansvar er at værne om det danske samfund og jeg er glad for at det her lovforslag som vi stemmer

ser ud til at blive stemt igennem med et meget meget bredt flertal

at vi har så store integrationsproblemer at tiden lige nu

samfund som med stor sandsynlighed også vil ryge ind i nogle af de integrationsproblemer

til flygtninge der er et afgørende behov for flere pladser til genbosættelse af kvoteflygtninge især hvis vi ønsker at reducere sekundære bevægelser og bekæmpe de kriminelle netværk af menneskesmuglere

er en rigtig rigtig god ting men det forudsætter nu bare at der ikke kommer så mange ind ad bagdøren

det er derfor vi arbejder så benhårdt på at nedbringe antallet af spontane asylansøgere til et niveau hvor vi forhåbentlig forhåbentlig kan åbne op for kvoteflygtninge igen men de tiltag som vi kommer med der skal nedbringe antallet af spontane asylansøgere

som giver mulighed for at forlænge stoppet for kvoteflygtninge jeg vil spørge om ordføreren for venstre kan bekræfte at venstre havde en splittet for nu at bruge ordførerens eget ord folketingsgruppe i spørgsmålet omkring homoseksuelles mulighed for adoption og i spørgsmålet omkring homoseksuelles mulighed for at

vi også debatter i venstre hvor alle ikke ser ens på tingene men det at der er hele fire medlemmer der går ud i i pressen i hvert fald som jeg kunne se det på min computerskærm før

de ikke stemmer for et forslag er lidt ud over det man ofte ser hvor man af og til har måske et enkelt eller to medlemmer som

andre partier der måske har en enkelt eller to som

meget stort og meget splittet findes der adskillige eksempler på i ordførerens eget parti man lad nu det ligge et spørgsmål til

håber ordføreren at andre lande lader sig inspirere af danmark vil det være godt eller skidt hvis andre lande der tidligere har modtaget kvoteflygtninge

selv været med til det så jeg kan ikke kommentere den præcise situation men det er jo alment at

etiske spørgsmål bliver gruppen fritstillet og det er jo set ske før

enkeltpersonerne når det kommer til udlændingespørgsmål der var svaret så

været situationer hvor venstre af religiøse eller

mener at andre lande bør gøre som danmark vil jeg være ærlig at sige hvis hvis svenskerne med de massive massive massive integrationsproblemer som de har

kvoteflygtninge så ville jeg have fuld forståelse for det men jeg ønsker da ikke at at vi skal holde op med kvoteordningen jeg ønsker at vi skal få styr på de ydre grænser vi skal få styr på antallet af

vi skal få styr på integrationen og derefter

fordi det er noget som vi forventer vil nedbringe antallet i det store

indgår noget andet i den aftale så synes jeg det er vigtigt at vores statsminister har fleksibilitet til at kunne gøre det så længe det foregår i en ramme

regering mulighed for at lave en en særlig undtagelse én gang ikke over flere år hvis det er noget der skal

ikke er så bekymret for

alternativet der var integrationsminister men men lad os nu

yderste konsekvens kunne den minister tage en enkelt beslutning med opbakning fra fra regeringen hvilket også i sig selv ville være et ret drastisk tiltag

kun være et enkelt tilfælde derefter skulle det via folketinget så det er begrænsninger

der er en integrationsudfordring i forhold til blandt andet børn i skolerne som ikke

er ordføreren enig med herre mattias tesfaye i at det

væsentligste kriterium for hvorvidt vi skal

skal kigge på for at kunne åbne op for kvoteflygtninge igen og det er en blanding af

går med det danske sprog hvordan det går i skolerne hvordan det går med kriminalitet

lovforslaget så det er et helhedsbillede af

og den ordning som kommer af fn og som vi jo

en af venstres tidligere statsministre

man har den her ordning det er humanitære årsager der skal betinge at et land siger ja til

vi bakker op vi er stadig væk en vigtig del af det internationale samfund og de forpligtende aftaler men det er jo ikke rigtigt for vi kan jo ikke være en vigtig del af de internationalt forpligtende aftaler når vi bare selv bestemmer de kriterier der skal ligge til grund og ikke henholder os til dem der står i fns konvention

den igangværende integration hvor mange spontane asylansøgere der kommer hertil man er nødt til

forhold til de grundlæggende spørgsmål inklusive flygtninge og udlændingepolitikken

er danskerne der bestemmer det er danskerne der bestemmer hvordan den danske udlændingepolitik skal føres

så bare spørge forholder det sig så

den danske udlændingepolitik og at den ikke bare

overnationale organer som eu og fn

skal ud og blande os i

er et anliggende for det enkelte land det er da

at udlændingepolitikken og folkestyret ikke har noget med

relevant for den her diskussion

måske er mere relevant er at jeg har været i fn flygtningelejre både i jordan og i sydsudan

handler om at tage imod den lillebitte gruppe

sårbare mennesker i verden som sidder derude ikke som migranter men som fn flygtninge i fn flygtningelejre og er i en helt særlig situation der gør at de har behov for at snarest muligt

kan være gravide kvinder med komplicerede graviditeter som har brug for akut lægehjælp

den slags mennesker som socialdemokratiet nu foreslår at vi genoptager modtagelsen af i to tusind og atten

ikke forstå at venstres ordfører ikke kan sige selvfølgelig det accepterer vi

en situation hvor hvis ikke alle så rigtig rigtig rigtig mange af dem der enten kommer som migranter som flygtninge har været forfærdelige ting igennem jeg ville ønske ville ønske at vi at vi bare kunne åbne armene og sige vi vil gerne hjælpe alle det vil vi også gerne men vi vil bare ikke hjælpe dem ved at tage dem til danmark fordi det har vi set føre til nogle uoverskuelige integrationsproblemer så kan man sige jamen hvad så hvis vi tager nogle få eller nogle fra det område

og så være stolte af den indsats som vi yder

det er de i det hele taget i mange lande

er folk der har behov for akut evakuering folk der har behov for akut lægehjælp det er det twenty

som ikke kan klares der hvor de er og hvor det ikke bare er tilfældige mennesker det er fn der peger på at her er der den her lille gruppe i verden som vi simpelt hen har brug for at der er nogle lande der tager imod kunne venstre dog ikke tage imod den lille gruppe

en stor indsats for at få en lille gruppe til danmark skal gøre en stor indsats for at bremse

så de slet ikke vandrer op igennem nordafrika så de slet ikke vandrer op igennem mellemøsten så de slet ikke sætter sig ud på både hvor en del af dem drukner

stoppet hele systemet i stedet for at fokusere på at få én lille gruppe hevet til danmark der mener vi kan bruge vores ressourcer

og hjælpe flere mennesker ved at sætte ind

og man ville ønske at man kunne sige vi har plads til alle det er intet problem at komme til danmark der er ikke integrationsproblemer bare komme hertil men sådan er virkeligheden ikke altså der er udfordringer med med folk der kommer hertil og sådan er det bare og

sætte en streg i sandet og sige fra nu af tager vi altså en pause

vi er jo enige om alle de mål så det jeg prøvede at appellere til var at

tale os væk fra hinanden sådan at der også efter i dag måske kunne være nogle bilaterale drøftelser om

bedst muligt så man også har nogle flere kræfter

nok så laver vi en undtagelse for de her tyve mennesker

vi lidt bedre se os selv i spejlet og sige

symbolpolitik men

selvfølgelig er den her gruppe særlig udsat men det er der jo tusindvis titusindvis hundredtusindvis rundtomkring i verden der også er

er i markant større fare hvis de flygter end mænd vi ved også at

for at klare sig helskindet igennem en flugt

er betydelig mindre end voksnes vi ved at ældre mennesker at syge mennesker har markant sværere ved at flygte end raske

flygtninge som kommer til danmark

men det betyder at der også er andre rundtomkring i verden som blot ikke har muligheden for at bevæge sig til for eksempel den danske grænse og der er nok også nogle af dem som har et endnu større behov men som helt er afskåret fra at flygte heldigvis er der et system som gør det problem

katastrofale globale flygtningesituation hvor mere end tres million mennesker på verdensplan er

er et system som giver mulighed for genbosætning

i et sikkert land i hvert fald for en lille del af de

kvoteflygtningesystem er en måde at aflaste de nærområder

der er behov for at aflaste

er det fordi man for eksempel ved at

tilhører en etnisk minoritet eller en seksuel minoritet og som derved har et særligt

frigiver ressourcer til at passe på det store flertal af flygtninge som befinder sig i de her nærområder

at tage kvoteflygtninge så ved jeg godt at venstre har brugt mange kræfter på at

og siden er antallet af mennesker som har søgt asyl her i landet

at fem hundrede kvoteflygtninge skulle være et uoverstigeligt problem for så ressourcestærkt et land som danmark er for mig

af de lande som tager imod kvoteflygtninge der har valgt at reagere på flygtningekrisen ved at sige vi stopper

tager ikke imod kvoteflygtninge for en periode

er der skal til før danmark igen ifølge socialdemokraterne og ifølge regeringen magter at tage imod kvoteflygtninge vi er fire partier som har rejst den her

udlændingeministeren men også til udenrigsministeren

jeg synes danmark gør fantastisk mange gode ting på flygtningeområdet jeg synes på mange måder har

at være stolte af det arbejde vi gør

i verden og i danmark i forhold til mennesker på flugt

lige præcis den her beslutning om at stoppe med at tage imod kvoteflygtninge

et mere retfærdigt flygtningesystem asylsystem i verden

lader sig inspirere af danmark

man kan bare stemme for det forslag som enhedslisten

radikale og sf har fremlagt man kan beslutte sig for at lade sig inspirere af

danmark skal tage imod kvoteflygtninge eller man kunne beslutte sig for at lade sig inspirere af poul hartlings linje

fem og firs stod i spidsen for genbosætningen af hundredetusinder af kvoteflygtninge fra mange dele af verden

kan danmark magte at tage imod fem hundrede kvoteflygtninge om året

ikke en ligegyldig dråbe i havet men man må jo i hvert fald sige at for de fem hundrede mennesker er det jo ikke en ligegyldig dråbe i havet og man må spørge sig selv er det bedre

ingen når nu man ikke kan hjælpe alle det synes jeg

jeg ville sådan ønske at vi havde et globalt asylsystem hvor færre søgte spontant asyl

fns kvoteflygtningesystem det ville være så meget mere retfærdigt

system bevæger vi os jo væk fra når danmark trækker støtten

en flygtning her i europa

en flygtning i nærområdet er det ikke helt irrationelt at bruge en hundrede og fem og tredive gange så mange penge

at hjælpe mennesker på flugt i nærområderne

også at genbosætte gennem fns kvoteflygtningesystem og årsagen

at der er nogle mennesker som det kræver særlig mange ressourcer at beskytte jeg talte på et tidspunkt med andreas kamm fra

dansk flygtningehjælp som fortalte om en kvinde i en congolesisk flygtningelejr hvor alle de andre

at hun var en heks det krævede ualmindelig mange ressourcer

gennem fns kvoteflygtningesystem er altså en måde at frigive ressourcer i de nærområder som ganske rigtigt løfter langt størstedelen af opgaven

asylansøgere og flygtninge mange flere rettigheder end de havde dengang så siger enhedslistens ordfører at hun håber at der ikke

sig inspirere af danmark lad os nu antage at andre lande faktisk blev inspireret af

ret høje overførselsindkomster at man fik læger og psykologer stillet til rådighed at der var skoler til børnene at

betalt en krone i skat i landet at der var integrationsprogrammer at man fik arbejdstilladelse at et land betalte nul

ikke tværtimod håbe at andre lande lod sig inspirere af dansk

at resten af verden ville lade sig inspirere for eksempel i forhold til at

det punkt jeg taler om er det punkt som den her debat handler om nemlig kvoteflygtningesystemet og lige på det punkt håber jeg da ikke at flere lande vil lade sig inspirere af danmark

danmark er mig bekendt medmindre der er sket nyt på på området siden

som tager imod kvoteflygtninge der har valgt at reagere på flygtningekrisen ved at sige at nu stopper vi med det og det synes jeg er så ualmindelig ærgerligt og det håber jeg ikke at andre lande også vil gøre

væk fra det som jeg tror herre mattias tesfaye og jeg er

verden være et mere retfærdigt sted hvis færre søgte spontant asyl og flere blev omfordelt genbosat

men er det ikke lige præcis det der er problemet

hvis opgaven er at hjælpe folk der er på flugt og folk der har brug for beskyttelse så er det vel den samlede mængde af politikker der vedtages i det her rum som er

interessante og der er vi i en historisk situation i de her år vi har aldrig nogen sinde kunnet hjælpe så mange mennesker som vi har gjort de sidste par år

at hjælpe de mange mange millioner mennesker som er på flugt og skabe et mere retfærdigt flygtningesystem

men når det kommer til kvoteflygtninge blev det her system jo sat i søen i

en helt anden verden vi havde dengang der der var ikke tusindvis af spontane asylansøgere der vandrede op igennem europa for at søge asyl i i danmark i det antal vi har set de seneste år der var ikke de integrationsproblemer massive integrationsproblemer

årtier kan ordføreren ikke uagtet lovforslaget vi skal behandle i morgen uagtet det

se en eller anden logik i at

for fns kvoteflygtningesystem måske er større end nogen sinde før i sådan en situation

er der da behov for at vi skaber veje

har du markant mindre chance for at klare den og

markant mindre chance for at klare den og hvor det ikke er sådan at fordi du er

til dengang vi ønsker jo netop en reformation af systemet hvor

integrationsbyrden er så stor fordi

så mange er kommet hertil der sætter vi

og i stedet sætter vi massivt ind i i nærområderne vi sætter massivt ind for at bremse den migrantstrøm der vandrer op igennem afrika vi støtter op om at man bremser dem der sejler over middelhavet med livet på spil

som det var i nitten ni og halvfjerds fns kvoteflygtningesystem har behov for

giver beskyttelse til kvoteflygtninge

antallet af mennesker på flugt

øges netop fordi så mange mennesker er på flugt netop fordi asylsystemet er så uretfærdigt

forsamlingsfrihed mere religionsfrihed mere offentlig orden

antisemitisme mindre homofobi og færre overfald på kvinder end der er i dag

hvorfor er der ikke nogen seriøse mennesker som tror det det skyldes at integrationen af mennesker fra det man kan kalde stormellemøsten er slået fejl selv om der helt bestemt er mange af dem som kommer hertil fra stormellemøsten som gør det rigtig godt så er den samlede virkning af indvandringen at vores samfund i disse år ændrer sig på en måde som det store flertal i befolkningen ikke

mindre liberalt og her mener jeg ikke i økonomisk forstand men i politisk forstand voldsparate mennesker er de facto i stand til at nedlægge veto imod at fredelige borgere nyder deres rettigheder i fuldt omfang

det er en meget alvorlig trussel imod det liberale demokrati som er opstået på grund af den mislykkede integration af personer fra stormellemøsten og det er selve forudsætningen for dansk udlændinge og flygtningepolitik at denne situation er opstået en anden er selvfølgelig de økonomiske omkostninger tidligere i år viste en undersøgelse at fejlslagen integration i året to tusind og fjorten kostede tre og tredive milliard kroner det er et meget troværdig tal

er nået frem til i et land der på mange måder ligner vores

så den samlede danske udlændinge og flygtningepolitik

ikke diskutere kvotesystemet uden at diskutere den samlede danske udlændinge og flygtningepolitik er motiveret af rettidig omsorg for det liberale demokrati og for statsfinanserne og den er langt hen ad vejen også motiveret at den højeste sagkundskab så sent som den fjortende december antydede den internationalt anerkendte ekspert i flygtningepolitik paul collier i berlingske at den overordnede europæiske flygtningepolitik er absurd han sagde bla

hundrede og fem og tredive dollar for hver person der dukker op her mod en dollar for hver person vi hjælper lokalt derfor er det faktisk sådan at det er danmark der viser vejen ved at dreje hjælpen og det er jo en meget meget stor og generøs hjælp hvad flere allerede

retning af hjælp lokalt og ved og

det anbefaler paul collier faktisk også at fjerne så mange som overhovedet muligt af de forkerte incitamenter i det nuværende system som udløser økonomisk migration og menneskesmugling

forstå at der er nogle individer og nogle stater der ikke er lige så meget på forkant som danmark der brokker sig men det tager jeg ikke særlig tungt vores politik

dikteret af fornuft rettidig omhu og indsigtsfuld forskning og derfor fører vi den rigtige politik som både

og udenrigsministeren har redegjort for gør danmark i international sammenligning en kæmpe indsats for at redde verdens flygtninge på den bedste måde

jeg også selv lejlighed til at opleve i september måned da jeg var delegeret til fns generalforsamling der tales med meget stor respekt om det danske internationale engagement alle steder man kommer frem

et sekund i tvivl om at den danske flygtningepolitik

flere omfordeles gennem et organiseret system og det system der findes i verden er jo altså fns kvoteflygtningesystem jeg

god eller dårlig

muligheden for at få udbygget styrket og opgraderet

og fordi eu systemet i det hele taget bare er i en kæmpestor krise så jeg tror at om ti år har vi ikke et flygtningesystem der på nogen måde ligner det system

vi har internationalt vi har nok mere et system der ligner det som

fortalte om på dr2 er jo netop

at man i fremtiden skal hjælpe flere i nærområderne for så ikke at hjælpe så mange der kommer spontant op til for eksempel de europæiske lande det siger han vi

om at indse men den tankegang hviler jo også på ideen om at man er nødt til at aflaste nærområderne

man er også nødt til at aflaste nærområderne for de kan ikke løfte det hele er ordføreren så ikke enig i at når man nu lukker for den her kvoteflygtningeordning og andre lande gjorde det samme så ødelægger man faktisk fundamentet for ideen om et nyt asylsystem hvor man hjælper mere i nærområderne

i et eller andet omfang også bakke deres formål op og det gør vi selvfølgelig også i danmark vi bakker det økonomisk op og vi bakker det op i ord jeg er bare helt overbevist om at om ti år er vi nødt til at have noget der ser meget anderledes ud end end det vi har i dag og hvor vi hjælper

får fjernet de forkerte incitamenter

om at man skal hjælpe mere i nærområderne så er jeg fuldstændig overbevist om at det også kræver at de europæiske lande er med til at aflaste nærområderne

godt tænke mig at høre imens man suspenderer det

komme under et voldsomt pres fordi de ikke fik aflastning

og halvtredstusind og selv om vi ser på hele det samlede kvotesystem herre mattias tesfaye var lidt inde på det med fire

så aflaster det jo meget meget lidt når man ser på de mængder af flygtninge

selvfølgelig bakke op om de organisationer vi er i fordi det er vores politik

det hele ved at bryde sammen og vi er nødt til at

finde ud af hvad vi gør for at kunne støtte i nærområderne

en rigtig god måde men indtil da

vi laver et nyt system hvorfor er det så ordføreren ikke ønsker at bakke op om det nuværende kvoteflygtningesystem når jeg også hører ordføreren sige at det er vigtigt i forhold til de internationale organisationer vi er medlem af at vi sender det signal hvorfor er det ordføreren ikke i den her mellemliggende periode også ønsker at bakke op

helt dårlige de ekstra handicappede kvinderne som

af flygtninge kan vinde i lotteriet og for eksempel komme til danmark

nødt til at finde en løsning hvor vi

og der er mange andre løsninger end at man lige præcis kommer til danmark og som er

en eneste kvoteflygtning

i fn der har indført sådan et stop for kvoteflygtninge i alt fald ifølge fns

at danmark ikke længere skal leve op til den aftale vi har indgået

udtræde af den aftale vi hidtil har været en del af det er jo derfor der skal en ny lov til

leve op til aftalen og modtage kvoteflygtninge

regeringen er imod fns kvoteflygtningeaftale siger

kvoteordningen vi tager bare ikke

kvoteflygtninge

giver det ikke meget mening regeringen siger jo så på danmarks vegne

til alle de andre os

vil det gøre en kæmpe forskel for de fem hundrede kvoteflygtninge

hvis hun skal blive i lejren

hele sammenhængen i det her er hvis hun bliver hjulpet af

som også tager sin andel af kvoteflygtninge

det nærområde som vi aflaster

i forvejen tager et kæmpestort ansvar

regeringen flertallet siger at danmark

med nogen som helst legitimitet kræve noget af andre lande

det skal vi ikke kunne man skal ikke kunne sige til andre lande at vi forventer noget af dem men når man så indtager den position

også rede til at sige så må det samarbejde falde fra hinanden og det er for mig det allermest tragiske ved den beslutning som vi skal stemme om i morgen og den debat vi har for et flertal er

gå i opløsning et samarbejde som man jo så samtidig siger er af afgørende vigtighed for verden

nu er der så heldigvis en række andre europæiske lande der trækker i den modsatte retning og tager imod flere kvoteflygtninge

bindende aftaler for vi kan ikke løse nogen af de her problemer

problemer hver for sig så vi får ikke et tryggere et

overlade ansvaret i verden til andre alene vi har brug for mere internationalt samarbejde ikke mindre og vi har brug for flere der tager ansvar for at holde fælles aftaler ikke færre sådan er vores skønne land og nation blevet et så stærkt samfund

fantastisk land som andre

jeg vil

man kan regne med

nogen undskyldning for ikke at hjælpe nogen og så er udfordringen

hvordan hjælper vi flest

bare stille det spørgsmål om det radikale venstre ikke er enige i at de sidste to tre år

de år i danmarkshistorien hvor vi har været i stand til at hjælpe flest

aldrig nogen sinde brugt så mange penge på humanitær bistand som nu

alene i år har opholdstilladelse til titusind flygtninge og familiesammenførte jeg kan ikke komme i tanke om nogen perioder i danmarkshistorien hvor vi har hjulpet så mange som nu og årsagen til at vi er kommet derhen

fordi vi har truffet nogle beslutninger som det radikale venstre stemte imod

er mit spørgsmål er er det ikke på trods af og ikke på grund af det radikale venstres politik at danmark i de her år

altså i øjeblikket modtager vi færre og færre flygtninge men der bliver skåret kraftigt på velfærden der bliver skåret ned på uddannelse og der bliver skåret ned på ydelser vi har nu fattigdomsydelser der er flere fattige børn i danmark til trods for at der kommer langt færre

er ikke den sammenhæng det er jo politiske beslutninger

at det er ude i verden og i nærområderne at den største hjælp skal foregå netop derfor altså

fem hundrede kvoteflygtninge om året for ellers kan man jo ikke regne med os og hvorfor skulle andre

tilfælde hvor der er færre der søger asyl bruger vi flere penge på udviklingsbistand

har stået i alle aviser jeg synes faktisk det er en af de mest fornuftige beslutninger

det gør at vi er i stand til at hjælpe flere mennesker vi hjælper flere mennesker fordi vi holder den spontane asylstrøm

men det er er

trods af de beslutninger radikale venstre har truffet her i folketingssalen ikke på grund af

med nedskæringer på uddannelse og alt muligt andet at gøre er det ikke en god mekanisme fordi den jo tvinger os til hele

vi skal tvinge os selv til at forholde os til de svære spørgsmål

så mange mennesker på trods af det radikale venstre

hjalp vi også rigtig rigtig mange ude i verden ser verden anderledes ud nu

er hvorvidt det kræver

fælles forpligtende internationalt ansvar at løfte den opgave det at hjælpe flest mennesker det er en hård prioritering man skal tage stilling til når man går fra kvoteflygtningesystemet og uanset hvor længe man suspenderer den beslutning

udtræde af at skulle modtage efter den forpligtende aftale vi har indgået det er det vi stemmer om

der handler om at hjælpe flest

på et tidspunkt for ikke så lang tid siden sagt

vi deler den tankegang når jeg hører dansk folkeparti sige at antallet af udlændinge betyder noget er ordføreren enig i

ville ordføreren så stadig væk sige fint nok vi holder fuldstændig blindt fast i antallet

verden der er en nedre grænse for hvordan vi synes vi kan behandle mennesker der er

der pågår en diskussion om hvordan man får håndteret europas grænser i forhold til

det migrationspres der er

fordi flygtningene og flygtningeproblemet

et globalt problem det er ikke bare et spørgsmål om

at have som udgangspunkt at fn må spille en stærk rolle efter min mening også en stærkere rolle end fn gør i øjeblikket hvis vi overhovedet skal have en chance for at kunne håndtere det her internationale problem

sikkerhedspolitik men også flygtningepolitik at fn

indgår kvotesystemet som en helt helt central

man spiller meget højt spil med med det danske engagement

er det som løser flygtningeproblemet det tror jeg vi alle sammen kan være enige om det selvfølgelig

ikke det land i verden der er værst stillet økonomisk og socialt

ikke længere vil være med i den her solidariske politik

er det jo at man kan frygte at der sker en dominoeffekt

også trækker sig fra det her internationale

er store udfordringer i danmark også med hensyn til indvandring og flygtninge og at der er integrationsproblemer som skal håndteres det anerkender

så må sige betale prisen i form af at

jeg synes helt ærligt at det smukkeste

hvor der er et meget meget stort pres på de internationale institutioner af forskellige grunde

hvis ikke danmark

er det jo svært at forestille sig at alle andre

vel har vi det da svært her i danmark på mange måder men det har man jo også

spanien italien frankrig og så videre men det er jo ikke steder hvor man vil opgive at tage imod kvoteflygtninge

forlade det der internationale solidariske samarbejde som det her

meget på at folketinget vil komme til besindelse

man opgiver at vi skal forlade

hvorfor er det så afgørende at have et økonomisk meningsløst lotteri med en gevinstchance

system som kan hjælpe de flygtninge

fuldstændig enig i at

bør man gøre det er også det som

bestræber sig på men jeg tror

kan kan løse alle problemer

et meget meget centralt argument for mig i alt det her

er opbygget et internationalt samarbejde igennem fn

derfor synes jeg da at det har en værdi at vi holder fast i fns engagement i flygtningearbejdet både i nærområderne

jo også omkring at kunne tage flygtninge

det er sammenhængen det sker i det betyder jo at den samlede indsats svækkes hvis et land som danmark går så går andre lande også

den eneste måde at komme til danmark

som flygtning og det er

sige stop for spontane asylansøgere men at forhøje kvoten til danmark det kan være to tusind

politisk på den måde

henter man folk der vitterlig har brug for hjælp fra flygtningelejrene man henter familier

så der ikke er behov for familiesammenføringer bagefter man underminerer menneskesmuglernes aktivitet det er jo en stor forretning

smugle mennesker jeg så her forleden

på arabisk youtube at man kunne købe et rumænsk pas og id kort for femtentusind euro man underminerer i hvert fald menneskesmuglernes forretning

ikke udsat for seksuelle overgreb eller drukner i middelhavet med mere

det mener jeg vil være det mest

at sige stop til dem der kommer selv og som har forbindelser og råd til det og så hente folk fra lejrene så den dag

forhøje antallet af kvoteflygtninge til danmark det er i hvert fald det vi har foreslået flere gange det vi gør nu er

er at der er kommet en hel del her de senere år

tusind og femten kom der omkring tyvetusind i seksten omkring seks tusind og mange af dem skal familiesammenføres det presser samfundet generelt og det presser vores velfærdssamfund og integrationssystem og derfor siger vi

holde en pause midlertidigt og så kan vi vurdere om

vi skal genindføre kvoterne i forhold til det lille antal vi har haft hidtil jeg mener at det det giver god mening at

her og nu påstanden om at danmark kommer

det vi præsterer internationalt

jeg mener ikke det kommer til at påvirke danmarks

god mening så alt i alt synes vi

det er en god idé og vi bakker op om ideen om

i sit høringssvar til det lovforslag vi skal stemme om i morgen om

kvoteflygtningeordningen siger at antallet af asylansøgere og integration

nogen betydning for hvor mange kvoteflygtninge danmark tager imod genbosættelse af kvoteflygtninge er en humanitær aktivitet og bør begrundes med forpligtelsen til at yde beskyttelse og varige løsninger til flygtninge siger talskvinden for

i danmark hun siger også et afgørende behov for flere pladser til genbosættelse af kvoteflygtninge især hvis vi ønsker at reducere sekundære bevægelser og bekæmpe de kriminelle netværk af menneskesmuglere

korrekt når ordføreren siger at der ikke er kritik af det lovforslag vi skal stemme

særlig situation med historisk mange asylansøgere fordi der gik hul på europa

et niveau for antallet af opholdstilladelser som også har været historisk

og det har ærlig talt udfordret vort

samfund særlig i forhold til integrationen

det har efter regeringens opfattelse betydning for om danmark i en periode også skal tage kvoteflygtninge vi skal passe godt på danmark vort land skal hænge sammen skal hænge sammen økonomisk det skal hænge sammen kulturelt

sammen socialt

ikke har hjulpet verdens flygtninge tværtimod man kan hjælpe på rigtig mange måder og det har vi gjort hele tiden og det skal vi blive ved med det gælder blandt andet i flygtningenes nærområder som

udenrigsministeren jo også har redegjort for i sin tale tidligere i dag

er en stor bidragsyder set i forhold til vores størrelse

stor respekt om danmarks internationale indsats

jeg deler således ikke

langt hovedparten af fn landene slet ikke modtager kvoteflygtninge

er pausen for modtagelse af kvoteflygtninge jo ikke et permanent stop danmark skal fortsat genbosætte flygtninge men altså også fremadrettet støtte den globale genbosætningsindsats

af kvoteflygtninge og hvis ja hvem er de henvendelser kommet fra det kan både være skriftlige henvendelser og det kan også være at ministeren har deltaget i internationale møder eller har samtaler med

nej det

kvoteflygtninge er et emne der også kommer op i de møder og samtaler som jeg har og der er fokus på at alle lande bidrager til at løse de udfordringer som migrations og flygtningestrømmen og krisen stiller os over for men som jeg også sagde indledningsvis

grundlæggende stor respekt om danmarks indsats internationalt vi leverer i stor udstrækning i nærområder udviklingspolitisk militært til stabilisering og i forhold til fn eu

står det også klart at danmark ikke indfører et permanent stop men fortsat skal kunne genbosætte genbosætte flygtninge det forhold at regeringen har besluttet at sætte modtagelsen af kvoteflygtninge på pause for at sikre at vores eget land kan hænge sammen økonomisk socialt og kulturelt ændrer ikke ved at danmark fortsat er helt i toppen af feltet i det internationale samarbejde og at vi

år to tusind og sytten der understreger regeringen betydningen af et stærkt internationalt engagement og peger blandt andet på fn som en vigtig aktør i forhold til at komme med svar på migrationsudfordringen og blandt andet står der i den udenrigspolitiske strategi

er kommet under pres det gør det vanskeligt at opbygge international konsensus og tackle de globale udfordringer

jeg vil gerne have udenrigsministerens svar på hvordan

områder og vi ligger fuldstændig i front i toppen

derfor kan man godt gøre både det som vi gør her og så samtidig være med til at styrke det internationale samarbejde ved at gå forrest og vise

at en velfungerende kvoteordning i fn regi er helt afgørende hvordan

at vi har en statsminister der skriver under på den deklaration og så kommer vi med et lovforslag her i danmark der siger at nu vil vi

andre landes ministre eller har

vedrørende den danske beslutning om at suspendere tilslutningen til kvoteflygtningesystemet hvis jeg hørte korrekt

sagde udenrigsministeren at

og har rejst det her specifikke spørgsmål men som sagt

sin del af opgaven i øjeblikket i hvert fald og på ubestemt tid fn har

at der er langt flere mennesker som har behov for genbosætning end der er

ønsker og håber at der er flere lande

fordi vi har et behov for at få fokuseret på de problemer og udfordringer som vi

taget langt flere flygtninge end vi burde

i saglighedens interesse bliver nødt til

sagt her i danmark at danmark står alene med sit nej til kvoteflygtninge passer det altså jeg synes der er sagt mange ting i den her debat som virker som forløjet propaganda hvor man prøver at fremstille en virkelighed der ikke eksisterer er danmark det eneste land i fn systemet der ikke modtager kvoteflygtninge det er mit første spørgsmål det andet spørgsmål er

trådt ud af kvoteflygtningeordningen

er bare to punkter

godt kunne få et klart svar på jeg vil bare høre hvad regeringens holdning er til

indsats er dybt imponerende

omdømme i forhold til alt arbejdet i fn jeg kender udmærket til alle de gode

der er der men i forhold til den multilaterale aftale i kvotesystemet styrker det

ministerens udenrigspolitiske strategi som jo

stærke multilaterale organisationer der er under pres derfor vil jeg bare høre udenrigsministeren

konsensus og at tackle globale udfordringer i fællesskab og

danmarks beslutning er udenrigsministeren enig med

tempoet en lille smule ned men vi er fortsat langt foran alle andre

ja relativt set kan man sige men vi er stadig væk langt foran alle andre

afgørende for mig vi er med til at vise vejen fordi vi går forrest

her i salen der skal være i tvivl om at

det her stop i kvoteflygtningeordningen

og det strategien siger er jo at

regeringen understreger understreger betydningen af et stærkt internationalt engagement

på fn som en vigtig aktør i forhold til at kunne komme med svar på migrationsudfordringen

er kommet under pres det gør det vanskeligere at opbygge international konsensus og

jeg ville jo ønske at vi kunne få flertal

alle niveauer og på alle måder

at støtte op om fn

i forhold til at fortsætte

tak til alle partier for at deltage så aktivt i debatten og også tak

her lægges der op til at alle aftaler og fremskrivninger skal tage

udgangspunkt i et olieprisscenarie

at parisaftalen vil blive overholdt

ud fra at den vil blive men når jeg alligevel ikke kan støtte forslaget skyldes det at at vi har en anden måde at opgøre vores principper for hvad vi lægger ind i finansministeriets fremskrivninger på noget af det her bliver

for nu tager vi det i folketingssalen hvor andre

har tilsluttet sig parisaftalen også vil træffe de nødvendige beslutninger for

danmark har i hvert fald til hensigt at tage vores del af opgaven på os og sørge for at vi gør hvad vi kan for at nedbringe

kommende år får forhandlet de sidste elementer af aftalen på plads

skal ikke herske nogen tvivl om at vi både nationalt og internationalt vil arbejde for at parisaftalens ambitiøse målsætninger bliver indfriet som en del af eus samlede klimapolitik er vi for eksempel parate til at påtage os

to tusind og tredive uden for det kvoteomfattede område

så alligevel ikke indregner implementeringen af parisaftalen i vores prisforudsætninger skal det ses i sammenhæng med de bagvedliggende principper for finansministeriets mellemfristede fremskrivninger det er nemlig sådan at de mellemfristede fremskrivninger vi laver

særligt princip nemlig at

er kommet konkrete udmeldte initiativer til

vision hvor rigtig den end kan være ligger et klart politisk tilsagn

forlig eller andet så indregner vi

i vores mellemfristede fremskrivninger det er et sundt

og det princip der gør at danmark står med nogle

det gør at vi er godt rustet til fremtidens politiske udfordringer

hvor alene det der er vedtaget bliver indregnet når vi kigger på hvad fremtiden vil bringe

også den samme tilgang vi har til spørgsmålet om hvilken oliepris vi vurderer

fremtiden

leve op til parisaftalen og ikke

det internationale energiagenturs såkaldte new policies scenario der er baseret på landenes gennemførte initiativer og konkret

med den måde vi laver fremskrivninger på i finansministeriets mellemfristede fremskrivninger det internationale energiagentur har så også lavet en fremskrivning af olieprisen

maksimalt bliver to grader over det præindustrielle niveau scenariet svarer overordnet til at prisaftalen overholdes det er det såkaldte

og halvtreds ppm

det der henvises til i beslutningsforslaget så længe landene bag parisaftalen ikke har meldt konkrete nationale

så tilslutter sig parisaftalen og de der har tilsluttet sig parisaftalen så vedtager konkret lovgivning

mod hinanden det betyder at new policies scenariet og fire hundrede og halvtreds ppm scenariet i takt med at landene

og blive ens under den forudsætning

at de lande der har tilkendegivet at ville leve op til parisaftalen også vil gennemføre den nødvendige politik

regeringens beregninger er

er det vores udgangspunkt dertil indregner regeringen så de markedsforudsigelser der er og det betyder at vores

og halvtreds ppm scenariet fordi vi laver en kobling mellem den vedtagne politik

i forhold til vurderingen i to tusind og fem og tyve

ganske pænt milliardbeløb yderligere hvis man havde valgt den beregningsmetode altså fire hundrede og halvtreds ppm scenariet

puste nogle indtægter op eller andet

vi mener det er den mest konsistente den mest retvisende måde at lave prisberegninger på så for at opsummere

vores holdning i regeringen at vi bør begynde at indregne forhold der ikke er vedtaget vi baserer os ikke på ønskescenarier vi baserer os på den gældende vedtagne besluttede politik det gælder både olieprisen

andre forhold og hvad angår selve olieprisen

vil beregningerne fortsat basere sig på den nuværende metode derfor kan regeringen selvsagt ikke støtte

på på det her med

og halvtreds ppm men det jeg så kan se

tre hundrede og tre og tyve fra sidste år som som blev stillet

netop at hvis man bruger fire og halvtreds ppm

som man gør i dag med nps og futurepriser

jo betydelig mindre og det vi kan se er at at det svarer til en forskel på tre dollar fem og tyve dollar og og halvtreds dollar i henholdsvis

fyrre så det er jo ikke rigtigt at olieprisen ville være højere hvis man brugte fire hundrede og halvtreds hvis man brugte samme grundlag som man gør med

til lige før solen brænder ud beregning altså hvad den varige virkning er og der er det korrekt at der er en lille smule højere

det scenarie som vi har altså i det opdaterede to tusind og fem og tyve forløb

milliarder i varig virkning altså fra nu af og indtil man holder op med at kunne lave beregninger

i dansk økonomi og det er i forhold til alle de andre usikkerhedsmetoder stort set det samme provenu der

når vi nu laver også langsigtede aftaler

forhold til at den bindende internationale aftale som ikke er en vision men en bindende international aftale parisaftalen bliver til noget så vi har et overblik over

investeringer som skal gælde mange år ud i fremtiden synes jeg egentlig

visse følsomhedsanalyser

egentlig godt se at det kunne være et plus hvis vi havde

ved siden af det tal som finansministeriet mener er det rigtige så vi ligesom kunne

det internationale energiagentur har ret i at der er nogle tendenser der går i en anden retning fordi parisaftalen på et eller andet tidspunkt kommer til at slå igennem

vi havde det tal som finansministeriet mener er det rigtige ud fra de beslutninger der er truffet og samtidig havde nogle supplerende tal så vi kunne se hvad det er for et spænd vi kigger ind i hvis parisaftalen lige pludselig

hvis man regner efter alternative scenarier

så vil man kunne bruge de oplysninger som man måtte ønske politisk set

må bare sige inden glæden bliver alt

arbejdstilrettelæggelse og andet der ligger vi de vedtagne politikker ind og ikke de målsætninger der måtte være

vi kommer bare ikke til at ændre hvad vores grundforudsætning

i forbindelse med vores klimaarbejde og i forbindelse med parisaftalen det er ekstremt vigtigt at man om man så må sige får vendt hver en sten og får diskuteret parisaftalens implikationer

for et grundlag der ligger når man træffer politiske aftaler så det synes jeg

set er en relevant diskussion der vil være folk som har fulgt med i debatterne herinde som er bekendt med at jeg ikke altid er enig med regeringen i hvordan man skal tilrettelægge klimapolitikken og måske nogle gange synes at regeringen gør lidt for lidt for at at vi lever op til de flotte udmeldte ord der er i klimaaftalerne fra paris men jeg er enig med regeringen i den her situation om

vi lægger frem som beslutningsgrundlaget må være at man forholder sig til

gode intentioner der er rigtig mange målsætninger men finansministeriet dem der sidder på pengekassen er nødt til at forholde sig til

set allerede er besluttet og ikke bare hvad vi godt kunne tænke os at der blev besluttet når det så er sagt

opgave som politiske beslutningstagere at kræve noget mere herre søren egge

og finansministeren var også åben for det kan man lave en

mekanisme hvor man har det udgangspunkt finansministeriet har men hvor man også tager

som vi gerne vil have eller måske også nogle gange

hvis det går dårligere eller bedre med udviklingen af elprisen end det vi tror er mest sandsynligt så jeg tror at vi har en opgave som politikere i at spørge hvor robust den her business case er hvis man må sige det sådan på nydansk her altså

der skal man da spørge sig selv om det at vi lever op til en aftale vi har tænkt os at kæmpe alt hvad vi kan for at leve op til fjerner ræsonnementet og fornuften i den aftale vi har lavet

regner på det besluttede altså nps scenariet men også lægger

på almindeligt dansk at sorte investeringer er blevet mere usikre og grønne investeringer er blevet bedre investeringer over de sidste par år og det er jo baggrunden for at når man så ser hvad

så vil det scenarie som egentlig er udtryk for hvad der allerede er besluttet

tættere på det vi gerne vil når man kigger på hvad det

investorerne derude er begyndt at omstille og tænke i at investeringerne går i den grønne retning og derfor er

større risiko ved at investere i fossil energi end der har været for ti og tyve år siden det er selvfølgelig en vigtig

detalje om man vil det nogen detalje men det er en vigtig korrektion

set regner ind fordi de i de mellemfristede vurderinger ser på hvad om man så må sige markedet forventer og der er det og det er glædeligt

og mere klart at investeringer i fossil energi bliver en mindre og mindre sikker investering derfor skal det selvfølgelig afspejle sig i den usikkerhedsvurdering som investorer og finansministeriet

som politikere vurderer det med

vi støtter ikke op om beslutningsforslaget men

hvis der kan diskuteres og landes en beretning i udvalget som siger at man

at fremlægge nogle bud på hvad der sker hvis det går anderledes end det der er besluttet allerede eller det

mest sandsynligt så ser vi gerne på om om man kan tage det ind også at flytte vurderingen

vi begynder at basere os på ting vi håber og ikke ting der er besluttet

vi ikke med på jeg har lovet

sfs ordfører og sige at de i lighed med

til politik den er

pålægger regeringen at fremlægge beregningerne med både basen ud fra nps og basen ud fra eksempelvis fire hundrede og

ppm eller eller er det noget

vi også får den alternative vurdering jeg synes det er klogt at tage både worst case og best case scenarios

i alle diskussioner og selvfølgelig er det også klogt når man diskuterer investeringer hvad enten det er i grøn eller i

er at tage udgangspunkt i finansministeriets model og så i øvrigt krydre det med altså lægge det oven på den vurdering som man allerede har i dag nemlig at investeringer i fossil energi bliver mere og mere usikre derfor er de så at sige også behæftet med en større usikkerhed og derfor kommer det tættere og tættere på fire hundrede og halvtreds ppm

tilgængelige for de internationale

skal man selvfølgelig også spørge regeringen hvad betyder det

ville ske hvis det er at det udvikler sig

takke ordføreren for imødekommenheden i forhold til at få det her diskuteret videre

så afgørende at vi nu får lagt konkret politik ind i det her og

finansministeriet også forholde sig til at vi har internationale aftaler som trækker i en anden retning og som vi i øvrigt både som regering og som folketingsflertal har sagt at vi arbejder for så det vil være klogt og det har vi

del af aftalen ligesom vi forventer at alle andre underskrivere af aftalen også lever op til deres del men det konkrete indhold

med nogenlunde samme pointer som både finansministeren og den foregående ordfører sige

at de de beregninger der ligger til grund for

der indgås politisk i danmark og for vores finanspolitik i det hele taget skal basere sig

på vedtagen politik og på en en god og sund portion realisme derfor er

vi helt trygge ved den måde man i dag laver beregningerne på og vi ønsker ikke at

at vores finanspolitik

på længere sigt hvis vi begynder at ændre på forudsætningerne som forslagsstillerne lægger op til

finanspolitikken på på hvad vi går og håber på eller

underskrevne aftaler men så længe der ikke er taget

må man jo forholde sig til den virkelighed vi lever i nemlig det der er besluttet og det der er foretaget og det er bare ikke det samme som en overholdelse af parisaftalen i hvert fald ikke endnu så på den baggrund skal jeg sige at vi i dansk folkeparti afviser

vi ser at den økonomiske værdi af en aftale ikke er så stor som vi

af midler som som man troede da man lavede beregningerne

aftale vi laver hvis vi ikke bare sidder og ser på hvad det er i dag men faktisk

der bliver arbejdet for meget aktivt internationalt

at vi kommer til at leve op til parisaftalen

én ting er hvad vi selv kan styre i danmark nemlig vores egen overholdelse af parisaftalen

at alle de cirka en hundrede og halvfjerds andre underskrivere også lever op til deres del det synes vi

jo simpelt hen den standardiserede måde

den vil vi ikke være med til at lave om på

metoden baserer sig på landene bag parisaftalen og deres gennemførte initiativer

som vi ellers planlægger og beregner økonomisk politik på i danmark nemlig med udgangspunkt i vedtaget og udmeldt politik det synes jeg er et sundt princip som giver et retvisende billede af vores økonomi og dermed ruster os til fremtidige finanspolitiske udfordringer i den forbindelse også glad for at høre finansministeren før sige at vores metode er mere forsigtig end den som herre rasmus nordqvist her lægger op til alternativet foreslår nemlig at ændre beregningen til en metode der ikke

har meldt konkrete mål ud som er i overensstemmelse med det scenarie som alternativet ønsker at beregne ud fra det vil sige at beregningerne

derfor ikke vil give et lige så retvisende billede tingene skal være konsistente så principperne for fremskrivninger skal naturligvis også gælde for beregning

også værd at bemærke at fremgangsmåden

også blev brugt af den tidligere regering jeg vil gerne benytte den her lejlighed til

på at få de sidste elementer i aftalen på plads vi har også tillid til at

at nævne at i takt med at landene bag aftalen melder konkrete mål ud vil de løbende indgå i det new policies scenario som vi fremskriver ud fra i dag afslutningsvis vil jeg sige at det er afgørende for venstre at der er styr på den økonomiske politik

vi derfor skal fremskrive ansvarligt på den baggrund kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti

bruger futurepriserne sammen med de her scenarier for at få dem mere retvisende og det er egentlig det

til grund for hvordan vi planlægger vores økonomi kæmpestore aftaler som koster en masse milliarder som eksempelvis nordsøaftalen

venstre kunne se en værdi i at man man måske begynder at se på det

man lægger forskellige scenarier ned i det da ingen af dem jo er mere sandsynlige

hen imod at sige hvordan er det vi fremadrettet kan se på nogle af de her ting

sine investeringer på nogle fremtidsscenarier hvor

med tre fire grader det er jo ikke holdbart og samtidig har man

underskrevet en parisaftale som rimelig klart siger at vi skal ned et sted mellem to og

at klodens klima tilter

ville være en fordel at vi havde andre

som finansministeriet synes er

korrekte regnemetode og hvor man udelukkende medtager hvad der er besluttet konkret

også arbejder med scenarier

godt kalde det en form for følsomhedsscenarier hvor man også ser på de tal der kommer frem

man opererer med det som det internationale energiagentur har udviklet

som ville være tilgængelige når man skulle træffe beslutninger

læne sig mest op ad finansministeriets favorit eller

at der kunne være nogle tendenser globalt som

de fossile brændsler op af undergrunden bliver mindre populært og på et tidspunkt bliver udfaset i en proces hvor de vedvarende energikilder bliver billigere og

i en vis form at det bedre kan betale sig

end i en ny olieboring det er der vi allerede er og derfor er det jo mærkeligt hvis man hvis man udelukkende har en konservativ tilgang til hvad det er for en regnemaskine der er den bedste så jeg synes det ville være rigtig godt hvis vi kom frem til at når der skal træffes politiske beslutninger

finansministeriets bedste bud men at man har det suppleret af beregninger som

det internationale energiagenturs scenarier

alvorligt og som bygger på

været en udmærket debat som indikerer at vi

for det er jo grotesk hvis danmark bare kører derudad og ligesom siger nå men

jeg synes vi mangler nogle redskaber og hvis det her

et bedre grundlag at træffe

i vores beregninger det gør vi ikke vi tager udgangspunkt i new

den prismodel som forslagsstillerne fra alternativet har og den prismodel der rent faktisk beregnes i finansministeriet

et stort set ens forløb frem til år to tusind og seks og tyve og i takt med at lande vil tilslutte sig parisaftalen og vedtage konkrete initiativer der gør at de også lever op til parisaftalen eller melde konkrete

som var forkert regeringen bruger ikke new policies scenariet vi bruger new policies

det man gjorde det var derfor jeg tog svar tre hundrede og tre og tyve fra sidste år

eller nationale målsætninger der vil leve op til parisaftalen

ikke være forskel mellem de to prisscenarier men det er sådan at

andre spørgsmål end olieprisen tager vi udgangspunkt i hvad der er vedtaget og ikke i hvad der er udmeldt uden at være konkret vedtaget derfor vil det være et principskifte i hele den måde man vurderer den mellemfristede økonomi på

eksempelvis nordsøaftalen er jo

og det korrigerer vi så ved markedets vurderinger af fremtiden altså

et nyt niveau og der er det bare jeg prøver stilfærdigt at sige at det nye niveau som vi lægger ind i vores fremskrivninger og det niveau som spørgeren vil have men fra et andet udgangspunkt faktisk økonomisk set matcher hinanden frem til to tusind og seks og tyve derfor er det at jeg holder fast i det princip som jeg mener er bærende nemlig at vi skal bygge vores politik på hvad der er vedtagne politikker politikker

vores økonomi på hvad landene rent faktisk har forpligtet sig til konkret idet de har vedtaget at udmåle

jo for sådan en helt almindelig dødelig ung mand som mig selv er temmelig kompliceret og jeg tror at man måske skal have

en større nationaløkonomisk eksamen for helt præcis

jeg så heller ikke er finansordfører vil jeg afholde mig fuldstændig fra

allerede har redegjort meget fint for det nu her i salen i dag og

besvarelser i udvalget

princip at de fremskrivninger finansministeriet foretager baserer sig på den politik som rent faktisk er vedtaget eller indmeldt og ikke på hensigtserklæringer eller

som energiordfører og det er derfor jeg står her i dag som ordfører på det her beslutningsforslag

konstatere at danmark faktisk er et af de lande der har den mest ambitiøse målsætning i forhold til reduktion af drivhusgasser vi påtager os for eksempel et af de højeste eu

uden for kvotesektoren og mig bekendt viser den seneste basisfremskrivning med de nuværende besluttede indsatser at danmark vil have reduceret sin drivhusgasudledning med syv og tredive procent

halvfems det er vi i liberal alliance ganske godt tilfredse med og derfor kan liberal alliance heller ikke

gerne sige tak for at vi nu har fået mulighed for det

der ikke nogen tvivl om at danmark skal leve op til de mål vi har sat i

fremad hver eneste dag i retning af at blive det som vi alle sammen vil i to tusind og halvtreds helt fri af kul

fossile brændsler vi skal lægge vores transportsektor om vi skal lægge vores landbrugssektor om

ved forhandlingsbordet og når vi sidder og tager beslutninger i finanslove

vi gøre for hver eneste dag at tage grønne skridt fremad når vi så skal tage de her skridt

skal vi tage en nøgtern vurdering af

tage parisaftalen og lægge den til grund for alle beslutninger så mener jeg faktisk

nu kommer det her nok til at ske og så skal vi

vi står her i dag vi vil have det her til at ske hvad er det så for nogle

noget som diskonteringsrenten

det er sådan at diskonteringsrenten

ikke synes at fremtiden er så meget værd tager man en høj diskonteringsrente hvis man synes at fremtiden er meget værd

i politiske beslutninger med det samme og der er meget mere politik

har i tænkt jer at bortdiskontere fremtiden eller skal vi regne med at de beslutninger vi tager i dag har en langsigtet effekt

have værdi så når vi ikke kan støtte beslutningsforslaget som det ligger

vi tænker at de beslutninger vi skal tage skal være så realistiske som muligt derfor synes vi sådan set er klogt at tage et prisscenarie

der er beslutninger plus det man forventer der kan komme ved siden

alle lande lever op til parisaftalen

det kan være rigtig klogt at have det andet prisscenarie ved siden af

i forhold til hvad der reelt kommer til at ske

grunden til at olieprisen er så lav lige nu er at nogle

nærmest dumper olie fordi man godt kan se at fremtiden

er ved at være dyster det er jo ikke for sjov at norges

store oliefond nu anbefaler regeringen at gå væk fra investeringer i olie det er jo fordi det faktisk begynder at vise sig at være økonomisk meget meget risikabelt at investere i olie

er for nogle visioner vi har så skal vi tage politiske beslutninger i dag men

det mest realistiske og i virkeligheden også det mest nøgterne

så tager vi de bedste beslutninger men for

ville ske hvis olieprisen faktisk

kan der være gode grunde til ved siden af disse scenarier at lægge andre scenarier og hvis vi i en beretning med alternativet i dag kan lande noget i den stil

vi meget gerne støtte det fra radikal side

et scenarie der lige nu ikke

som vi fik gjort sidste år beregner det ud fra et andet olieprisscenarie så kommer de milliarder ikke igen hvad betyder det så

vi i fremtiden skal sidde og tage beslutninger

så betyde rigtig mange penge det er derfor vi siger

man kan se med det samme at okay det kan være at det måske ikke kan betale sig for os økonomisk at lave sådan en aftale

egentlig den diskussion vi også prøver på at rejse her i dag hvad betyder det i forhold til vores politiske beslutninger i fremtiden at vi ikke

et marked derude lige nu der bevæger sig grotesk hurtigt i går lagde

den billigste energi man kan få

altså der må være nogen der kan begynde

at spørge os selv hvad betyder det hvis vi tager parisaftalen

gør den til konkret politik hvad skal vi egentlig bruge af redskaber for at gøre det

som vi i vores arbejde hele tiden prøver at gøre da vi så faldt over de her olieprisscenarier skal være helt ærlig og sige

kendte meget til inden jeg begyndte

så kunne vi lige pludselig se at eksempelvis en aftale som nordsøaftalen jo lagde til grund at en oliepris blev meget meget høj og

komme et tilbageløb af et tocifret milliardbeløb altså rigtig mange penge og derfor var der jo flere partier

alle partier på nær enhedslisten og alternativet som indgik den her aftale

det var på grund af at man tog udgangspunkt i et nps prisscenarie og så havde sine futurepriser man

korrigerede det for og så spurgte vi helt simpelt hvad betyder det hvis man nu

det ud fra det scenarie som hedder fire hundrede og halvtreds ppm altså scenariet hvor vi kun får

aftale hvor man regner med et tocifret milliardbeløb

det lige pludselig bliver forandret til at de penge

tilbøjelig er man så til at tage de politiske skridt som der jo absolut skal tages for at vi lever op til parisaftalen

debatten og jeg synes faktisk den den har været rigtig god også fordi der er en anerkendelse af at det her har en betydning og jeg håber da at vi sammen i udvalget kan prøve

man kunne lave en beretning der gør at vi begynder at se på nogle af de økonomiske beregninger

så vi bedst muligt er rustet til

skal til for at vi lever op til parisaftalen for vi kan ikke bare læne os tilbage og sige

har en stor betydning nej det har også betydning for os

politik vi fører for den

ordførere der var til stede i dag og jeg håber som sagt at vi kan få

de her olieprisscenarier og så har jeg lige nogle

konkrete skriftlige spørgsmål netop om de forskellige beregninger